af folketingstidende DK fra medlemmer af folketinget per bisgaard anne mette winther christiansen flemming møller mortensen hanne agersnap og johs poulsen der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at de fra og med den nittende november

kan give møde i tinget jens arne hedegaards irene simonsens anna kirsten olesens bilal inekcis og erika lorentsens hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører

ude i det store hus men så vidt jeg

mødt frem således at vi kan påbegynde afstemningen og der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse

irene simonsen marlene harpsøe rasmus jarlov og per ørum jørgensen

afstemningen slutter

herefter er forslag til vedtagelse nummer v tre af christine antorini karsten hønge

stillet ændringsforslag

det er ikke tilfældet og forhandlingen er sluttet

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

dette som vedtaget det er vedtaget

går vi til første behandling af lovforslag nummer l syvogfyrreende

også kaldet indefrysning af ejendomsskatter blev oprindelig indført tilbage i nitten fem og tres ordningen blev indført netop så ældre borgere kunne få mulighed for at blive boende i eget hjem i forbindelse med pensioneringen og den deraf følgende forventede nedgang i disponibel indtægt

ordningen med indefrysning af ejendomsskatter har været forbeholdt en mindre gruppe af ældre har ordningen igennem en årrække blandt andet fordi en lovændring i nitten en og halvfems betød at forrentningen på lånene skulle svare til halvdelen af nationalbankens diskonto udviklet sig til at være en billig låneordning som stadig flere ældre uanset indkomst og formueforhold i stigende grad benytter sig af hvilke i øvrigt ikke mindst kan aflæses i kommunernes

tal fra kommunernes landsforening at der hvor trækket på ordningen suverænt både beløbsmæssigt og antalsmæssigt er størst

samtidig er der hvor borgerne tilsyneladende er mest velstillede det

den gældende forrentningsbestemmelse indebærer en betydelig risiko for at ordningen ikke stemmer overens med lovens formål eftersom lånene tilsyneladende optages uanset at ejeren af ejendommen ikke økonomisk har behov for det for fremadrettet at kunne fastholde kommunernes udgifter til velfærd på det nuværende historisk høje niveau så foreslås det blandt andet som led i genopretningen af dansk økonomi at den nugældende ordning bliver ændret sådan

markedsrenten til gengæld for den forhøjede rente foreslås det dog også samtidig med lovforslaget at renteudgifterne bliver fradragsberettigede det betyder kort sagt at det også fremadrettet vil være muligt at indefryse ejendomsskatterne men at det

markedsrenten i venstre har vi den grundlæggende holdning at vi ikke sådan

det ligefrem kan betragtes som en kommunal kerneopgave at drive billig bank og derfor synes vi det er fornuftigt at vi med det her lovforslag målretter ordningen i

som også var lovens oprindelige formål og samtidig tilvejebringer en budgetforbedring der bidrager til genopretningen af de offentlige finanser

at de fortsat har råd til at bo i huset fordi det er muligt at indefryse

efter gældende lov er kommunerne forpligtede til at yde lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til tilslutning af kollektive anlæg i tilfælde hvor der er tilslutningspligt

til alle personer med fast bopæl i danmark der har nået folkepensionsalderen

efter gældende lov forrentes lånene i dag med en årlig rente der svarer til halvdelen af nationalbankens diskonto den første oktober det foregående år og renterne er ikke fradragsberettigede problemet med den gældende lov er at den nuværende lave rente medfører risiko for at det kan være økonomisk attraktivt at optage lån til indefrysning af ejendomsskatterne uanset at ejeren af boligen ikke har behov for det med henblik på at

blive boende i boligen lovforslaget øger forrentningen fra diskontoen til markedsrenten men gør samtidig

fradragsberettigede lovforslaget målretter således ordningen i

at sikre folk med en indkomstnedgang i

med overgang fra lønindkomst til pension eller efterløn at de trygt

konkrete indhold er så at det foreslås at renten fra den første januar to tusind og elleve forhøjes til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de tolv foregående måneder per første oktober året før renten per første januar to tusind og elleve vil således være beregnet på baggrund af et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer fra første oktober to tusind og ni til tredivete september

den gennemsnitlige realkreditobligationsrente afspejler en gennemsnitlig forventet låneomkostning for folke og førtidspensionister med fast ejendom og friværdi den rente vil være gældende for de nye lån der ydes til betaling af ejendomsskatten i to tusind og elleve

og efterfølgende år samt ved rentetilskrivninger i to tusind og elleve og fremover

det foreslås så samtidig at der indføres et nedslag i de påløbne renter

nedslag svarer så procentuelt til skatteværdien af et almindeligt rentefradrag efter ligningsloven og nedslaget ydes alene på renter der er tilskrevet den første januar to tusind og elleve

med tilskrevne renter forfalder til betaling når ejendommen

de trængte kommunale økonomier jo imødekommet ganske lidt

socialdemokraterne støtte og så bliver ordningen også målrettet de pensionister og efterlønsmodtagere som virkelig har behov for at få den her lånemulighed eller indefrysningsmulighed sådan at de kan blive boende i egen bolig

sige at

er at det virker en kende svært at forstå

at det stadig væk helt klart

overførselsindkomster osv at de kan søge og få bevilget den her indefrysning af ejendomsskatter frem til salg af den pågældende ejendom og det synes vi selvfølgelig er rigtig godt det er jo en del af genopretningspakken fra maj måned her i to tusind og ti som

alt efter hvor mange af den her type

smarte personer som har

det har været fantastisk at få

meget meget favorabel rente

forventet likviditet på godt hundrede million kroner om året

tager hånd om det her konkrete problem som kl har påpeget gennem mange år

og forrentningen af dem det har vi gjort

sætte fokus på den balance der skal være mellem på den ene side de borgere der har brug for muligheden og på den anden side de kommuner som lever med de virkninger som det giver derfor kan vi godt se de positive elementer i forslaget som det ligger her det fremgår

selve betydningen for kommunerne skal

med kl og vi håber at den afklaring der vil ske af de konkrete konsekvenser for kommunerne på den økonomiske del også betyder at

positive over for lovforslaget som det ligger her og ser frem til en afklaring af de spørgsmål der måtte være under lovforslagets behandling

statsgæld så er danmark hårdt ramt af den internationale økonomiske krise

kommunekasserne det er en beklagelig

situation men krisen medfører dog også det positive at den giver anledning til en grundig revidering af samtlige offentlige udgifter og ordninger på nogle områder

og så er der lykkeligvis også nogle steder hvor vi bare finder nogle ordninger hvor alle kan være enige om at her er det helt rimeligt at vi bruger

hverken en statslig eller en kommunal opgave at agere bank og vi skal ikke

incitament til at man udskyder sin ejendomsskat alene fordi man på den måde kan optage et meget billigt lån så det er fuldt rimeligt at vi sætter renten til at være lig med markedsrenten så man udelukkende træffer en beslutning om udskydelse af ejendomsskat ud fra sine egne økonomiske forhold og ikke som en spekulation i at man her kan få et billigt lån af det offentlige

er et fornuftigt forslag og det glæder mig også at se at de øvrige partier er enige

spekuleret i at optage de her lån og det har belastet kommunernes økonomi helt urimeligt

se af nogle af høringssvarene at lovgivningen virker meget kompliceret jeg ved ikke om man kan gøre noget ved det men det kan vi tage under udvalgsbehandlingen men

for at værdien af deres bolig skulle stige så voldsomt som det er sket med boligmarkedet derfor kan det for en del mennesker når de går på pension og måske kun har folkepensionen og lidt derudover være svært at få råd til at betale de ejendomsskatter som ligger på på boligen derfor synes vi det er fornuftigt nok at have en ordning så folk kan blive boende i deres hjem og ikke skal tvinges til at gå fra hus og hjem på grund af ejendomsskatterne

er afgørende at man sikrer at folk kan blive boende i

er ret rimeligt at sige at det man skal betale

man ikke betaler ejendomsskat den bliver indefrosset i boligen skal svare til de renter man ellers

skulle betale hvis man skulle ud og tage et lån andre steder så vi synes

for den enkelte pensionist det burde indgå i lovforslagets behandling og det synes jeg vi skal spørge ind til under udvalgsbehandlingen så vi kan få nogle eksempler på hvad

på om man kunne kompensere kommunerne det her hjælper jo kommunerne lidt som er dem der står med udgifterne men med den trængte situation kommunerne er i kunne man godt spørge om det er en kommunal opgave eller

skulle gå ind i og kompensere kommunerne for

pengene når de til sin tid kommer til udbetaling så vi kan støtte forslaget men vi mener at der er

især i de mange år hvor friværdierne steg til himmels har ordningen jo nærmest haft et kafkask præg og bidraget til at boligboblen kunne vokse sig endnu større for vores skyld kunne ordningen godt afskaffes helt men det er da en forbedring at man i det mindste kommer til at betale en markedsrente bureaukratiet slipper vi så ikke helt for men en direkte subsidiering af den del af boligejerne

de største formuer og det er jo pensionisterne bliver da lidt mindre udtalt i det hele taget forstår vi ikke helt at det skulle være en offentlig opgave at yde lån til grundejere

hvor meget skatteyderne skal bidrage til en sådan ordning og det er den grænse vi sætter her ved at vi indfører en markedsrente i stedet for en særlig rente samtidig bliver der så rentefradrag og vi sikrer at de der allerede er inde i systemet får en rimelig behandling i forhold til de nye der kommer ind det glæder mig at alle kan se rimeligheden i det

at få hjælp til befordring frem og tilbage lad mig begynde med øfeldt centrets placering i sundhedsvæsenet og i lovgivningen mange patienter føler at de har haft stor gavn af træningsindsatsen på øfeldt centret men vi må nok holde fast i at det

på øfeldt centret det er ikke sygehusbehandling sådan har vi i hvert fald hidtil opdelt tingene

i lovforslaget henvises der til at ansvaret for vederlagsfri optræning på øfeldt centret

mens det ifølge forslagsstilleren burde

sygehusbehandling men jeg vil gerne sige at efter alle de begreber man hidtil har benyttet er behandlingen på øfeldt centret

skal optræning på øfeldt centret ikke betragtes som sygehusbehandling øfeldt centret yder optræning fremragende optræning som er på niveau med andre træningstilbud i primærsektoren

øfeldt centret hører altså ikke hjemme under reglerne om sygehusbehandling det hører hjemme i primærsektoren sammen med de øvrige træningstilbud folketinget har fastlagt at indsatsen for mennesker med handicap skal samles i kommunerne det gælder for eksempel også vederlagsfri fysioterapi som er et tilbud til den samme patientgruppe som vi her taler om efter min mening er der ikke noget der taler for at kategorisere det der foregår på øfeldt centret som sygehusbehandling det bør fortsat ses i sammenhæng med de øvrige træningstilbud som kommunerne har ansvaret for

forklaringen på at det foreslås kategoriseret som sygehusbehandling fremgår da også af bemærkningerne

får man patienterne flyttet ind under reglerne om befordring til sygehusbehandling og mon ikke det er det der er et hovedformål med forslaget jeg vil derfor gerne klargøre hvilke regler der er for befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven er der ikke mulighed for at få befordringsgodtgørelse til optræning på øfeldt centret eller til fysioterapi befordring i sundhedsloven er begrænset til patienter der skal til egen læge speciallæge på sygehus eller til genoptræning eller udskrivning fra sygehus ved at flytte øfeldt centret ind under sygehusbestemmelserne i sundhedsloven får patienterne mulighed for at søge om at få befordring eller befordringsgodtgørelse efter reglerne om sygehusbehandling det er sympatisk men det er selvfølgelig ikke gratis når vi vurderer udgifterne ved forslaget

vi nødt til at overveje om vi kan nøjes med at tilgodese den lille gruppe på tre hundrede og fyrre patienter

de halvtredstusind andre patienter som har tilsvarende svære fysiske handicap i så fald også bør have samme mulighed for støtte til befordring når de skal til vederlagsfri fysioterapi det vil være en logisk konsekvens og det illustrerer jo hvor udgiftskrævende forslaget kan blive

er det også vigtigt at få sagt at patienterne jo ikke er helt uden mulighed for at få hjælp selv om den ikke gives efter sundhedsloven kommunerne kan efter den sociale lovgivning give hjælp til befordring efter en konkret og individuel

på øfeldt centret blev et kommunalt ansvar når flere patienter kan få befordring vil det selvfølgelig medføre øgede udgifter

forslagsstilleren mener også at flere borgere dermed vil søge at få optræning på øfeldt centret frem for at få vederlagsfri fysioterapi lokalt

da træningen på øfeldt centret er betydelig mere udgiftskrævende

selvfølgelig findes et millionbeløb hvis man vil dække udgifterne ved forslaget så der skal prioriteres og efter min mening skal vi i en tid med stærkt begrænsede midler prioritere kerneydelserne i sundhedsvæsenet

finanslovaftale vi lige har indgået vi skal for eksempel højne indsatsen på kræftområdet styrke den akutte indsats i yderområder og tage nye og bedre lægemidler i brug

metoder jo ikke er forbeholdt øfeldt centret for eksempel kan princippet om den intensive træning som er en vigtig faktor i centerets træningsmetoder også anvendes af fysioterapeuter i praksissektoren og i kommunerne patienterne behøver altså ikke nødvendigvis at rejse langt for at få gavn af det væsentlige træningsprincip som øfeldt centret har været med til at indføre

så lad mig kort opsummere der er ingen tvivl om at mange patienter har haft stor gavn af træningen på øfeldt centret men det er altså træning og ikke sygehusbehandling det er træning som er i samme kategori som andre træningstilbud i primærsektoren derfor mener jeg at øfeldt centret fortsat skal være kommunernes myndigheds og finansieringsansvar for det er kommunerne som har ansvaret for den samlede indsats til personer der har behov for træning på grund af et handicap

er det ikke sagligt begrundet at udbygge støtten til befordring alene til den lille gruppe af patienter som får træning på øfeldt centret og udelukke de tusindvis af patienter som har tilsvarende svære handicap og som får vederlagsfri fysioterapi

så uanset om der kun gives bedre befordringsmuligheder for øfeldtpatienterne

forslaget være udgiftskrævende og det vil sige

indgå i en samlet prioritering i sundhedssektoren

sagt hvad det er vi prioriterer i øjeblikket jeg skal ikke kunne forudse hvad der sker med øfeldtmetoden som jeg har den største sympati for men jeg håber at jeg har fået forklaret hvorfor regeringen ikke kan støtte

at leve op til regeringens egne budskaber i forbindelse med kommunalreformen hvor det jo blev

ministerens univers hvad er forskellen helt præcis på de kriterier som ptu altså polio trafik og ulykkesofrecenteret har

sundhedsloven og det er præcis samme kapitel nemlig § ni og halvfjerds stykke to

træning i sundhedsvæsenet det er fuldstændig rigtigt det har jeg bevidnet for ganske kort tid siden men den store del af genoptræningen foregår altså i kommunerne det er bestemt ved lov for få år siden og øfeldttræningen hører i den kategori

jeg glad for at vi er enige om det fordi forslagsstilleren

vi skal foretage denne

for at få transportgodtgørelse dermed har forslagsstilleren jo sådan set afskåret sig selv fra at argumentere for det på anden måde end ved at det handler om

sygehuse dels at ministeren ikke tager stilling til at der selvfølgelig ikke kommer en lang række nye patienter fordi det jo

stilling til om det her er en behandling der giver gode muligheder for den borger der sidder derude og

man henviser til § ni og halvfjerds

er jo ingen der taler for en øget behandlingskapacitet

om det der er nogle foreningsejede sygehuse som man godt kan føre ind og i teorien kunne man jo også flytte øfeldtpatienterne ind i samme kategori selvfølgelig kan man det i teorien men lad os dog drøfte det som er kernen i sagen nemlig at man her kommer til at begunstige en gruppe på bekostning af en meget stor gruppe som kan have det samme behov det er jo blot det jeg prøver at argumentere for idet jeg i øvrigt har den største velvilje over for øfeldt centret jeg har selv nydt godt af intensiv træning så jeg skal være den første til at anerkende det gode arbejde der gøres det er bare ikke så let som det lyder at sige nå jamen så tager vi lige de der

hvad med dem der bor i jylland skal de udelukkes eller skal de have et meget stort beløb

sådan at at hvis vi i oppositionen kunne få ændret nogle af tingene ved for eksempel at tage et møde med ministeren og finde

i dag fordi man faktisk har mødt en lukket dør

er nogle patienter der i fremtiden ikke vil kunne modtage den meget intensive træning man giver på øfeldt centret

optræningen ligger i kommunerne selvfølgelig kan man da

at her har vi en gruppe som skal have transport betalt som ikke hidtil har fået det og hvis man har rigtig mange penge

det giver vi så også til alle andre i tilsvarende situation selvfølgelig kan man det det er et økonomisk spørgsmål vi har altså prioriteret kræftplan iii

prioriteret rehabilitering og genoptræning vi har prioriteret andre ting i sundhedssektoren som vi lige har færdigbehandlet og som jeg også forstår fru sophie hæstorp andersen i øvrigt er tilhænger af så

sådan har vi prioriteret

millionbeløb

har lige så stort behov for genoptræning som denne gruppe det er derfor jeg synes at det ikke er nogen helt lille sag det er ikke sådan en lille pølse i slagtetiden og vi er nødt til at overveje konsekvenserne derfor vil jeg også meget gerne fremlægge alle præmisserne for mit afslag i udvalget så udvalget kan se nøje på hvordan kategorierne

være af udgifter hvis man sætter grænsen dér eller hvis man sætter grænsen dér jeg vil være så hjælpsom som muligt over for udvalget

kan finde en bedre model der løser en del af det samme problem jeg vil være hjælpsom

på tilfældige kampagner som næppe har nogen stor effekt de penge kunne

så kan

komme til den her behandling jeg problematiserer med andre ord forslaget jeg kan også sige det

det er ikke så let som det lyder mon ikke vi skulle overveje det lidt grundigere før vi springer ud i denne kategoriforbistring

dejligt at vi alle sammen er enige om at når

er det udelukkende for at man derved får befordringsgodtgørelse jamen så lad os dog tale om den befordringsgodtgørelse det er jo den det handler om

lige så meget behov hvad med dem og så er der dem der bor i jylland og

bor langt fra et øfeldt center det synes jeg taler for at man overvejer sagen lidt grundigere før man lægger sig fast på

øfeldt centrets målgruppe er patienter med kroniske lammelser for eksempel spastisk parese eller følger af dissemineret sklerose og så videre aktuelt kan patienter som er bosiddende i region hovedstaden og region sjælland henvises til behandling på øfeldt centrene af en læge patienterne får dækket til behandling via reglerne om vederlagsfri fysioterapi og kan efter kommunal vurdering i det enkelte tilfælde jævnfør den sociale lovgivning få tilskud til befordring

endvidere kan enhver anden kommune i danmark uden for de to nævnte regioner frit indgå en aftale om vederlagsfri fysioterapi med øfeldt centret men det har ingen kommuner

i øjeblikket ønsket øfeldt centret laver et rigtig godt arbejde med deres unikke fysioterapeutiske behandlingsprincipper

ingen tvivl om at mange patienter med kroniske lammelser har stor glæde af denne behandling behandlingen er dog ikke at sidestille med højt specialiseret genoptræning som hører under sygehusvæsenet dette anføres også af sundhedsstyrelsen såfremt behandlingen blev defineret som sygehusbehandling ville det kræve at behandlingen blev tilgængelig for alle og ikke kun for patienter på sjælland og i hovedstaden ligeledes ville det stille krav om lægelig supervision og videnskabelig dokumentation for behandlingseffekten derfor kan venstre ikke medvirke til at ændre definitionen af øfeldt centrets behandling fra generel genoptræning til højt specialiseret genoptræning behandlingen bør vedvarende henhøre under den vederlagsfri fysioterapi

meget gerne støtte op om at de ofte meget handicappede personer som har stor glæde af øfeldt centrets behandlinger hjælpes bedst muligt

vores håb at øfeldt centrets behandlingsprincipper i langt højere grad vil blive benyttet af fysioterapeuter over hele landet og at kommunerne som efter kommunalreformen har fået ansvaret for den almindelige genoptræning støtter indsatsen over for den målgruppe som har glæde af øfeldt centrets behandlingsmetoder i venstre går vi ind for nærhedsprincippet i behandling og genoptræning og at borgerne skal have en sundhedsfaglig behandling af høj kvalitet vi vil løbende følge udviklingen på genoptræningsområdet både på sygehuse og i kommuner og håber at alle borgere som har behov

personrelaterede indsats venstre kan ikke støtte lovforslaget da der ikke foreligger nogen form for

forskningsrapport for området og der derfor ikke er nogen evaluering af hvilken evidens der er for behandlingen men vi er altid åbne for at styrke genoptrænings og rehabiliteringsområdet og ser derfor frem til en grundig udvalgsbehandling af forslaget

og vi håber her på en bred fælles forståelse af hvordan rehabiliterings og genoptræningsindsatsen kan styrkes for alle borgere i hele landet med andre ord er venstre enig i intentionerne men det her er ikke måden at gøre det på

træner en til en fordi det typisk er mennesker med meget svære handicap at prisen jo

er højere og at kommunerne så ikke vil indgå en aftale

tænkes at når man ude i kommunerne har en meget meget presset økonomi som følge af den her regerings politik

har et meget dyrere tilbud men også et meget mere intensivt tilbud som gør rigtig gavn for dem som er svært handicappede

en imødekommelse af venstres egen sundhedsminister

og ved de seneste forhandlinger

et ønske om at få det her løst uden om et lovinitiativ ja der var hovedargumentet at vi

at sige at der er den dokumentation der skal være sundhedsstyrelsen er i hvert fald

det fordi det så vidt jeg har forstået mod alles vilje

en konsekvens af kommunalreformen her område at nogle mennesker får

eller en fremadskridende sygdom som for eksempel sklerose at finde mening i sit liv samtidig med at man er begrænset fysisk er rigtig hårdt men for nogle

hos øfeldts terapeuter i karlslunde og i rødovre

med ret svære lidelser nu lades i stikken

hundrede og fyrre blev den meget intensive træning sat i samme bås som almindelig fysioterapi lad mig slå fast at almindelig fysioterapi er rigtig godt for nogle

altså ikke kunnet profitere af den her almindelige fysioterapi fordi deres handicap måske er så svære at der er brug for nogle der

eller har haft overskud til familien til at leve et mere aktivt liv

fysiske begrænsninger i øjnene på grund af den

er dukket op i forbindelse med placeringen af øfeldt centret under § en hundrede og fyrre i sundhedsloven

er til centeret hvor mange og flere og flere patienter oplever at man nu skærer den kørsel væk i kommunerne

at kommunerne nægter

er dyrere tilbud på grund af den intensitet intensitet som ligger i tilbuddet

har en historisk særstilling og kommunalreformen var et forsøg på at normalisere denne særstilling men efter min mening og

blev placeringen forkert patienter har i de senere år

tale om lægehenvist træning på grund af manglende støtte vi taler altså om virkelig svært handicappede mennesker som har fået forringet deres livskvalitet markant på grund af den manglende intensive træning

at der nu findes en løsning ved at flytte behandlingen over til de § ni og halvfjerds

interessant at ministeren bringer på banen at han ikke mener at specialiseret sygehusbehandling hænger sammen med den her træning men

spurgt ind til hvad der så karakteriserer den her specialiserede sygehusbehandling

ptus rehabiliteringscenter eller center for sundhed og træning i århus og middelfart og skæskør

specialiserede intensive træningsforløb jeg kan ikke se hvori forskellene består og jeg kan forstå at ministeren

ministeren taler så meget om de åbne døre når vi gang på gang har måttet konstatere i de senere år at der endnu ikke fundet en løsning på de her menneskers problemer på det her med at mennesker med svære hjerneskader eller

spastikere eller lignende har fået forringet deres livskvalitet i de senere år på grund af den her forkerte indplacering af øfeldt centret

og vi synes at det er meget problematisk hvis man ikke finder en løsning på det her men vi glæder os over at venstre har været en lille smule positiv og jeg hører også på ministeren at man er villig til at finde en løsning uanset hvad denne måtte være og det ser vi selvfølgelig frem til vi glæder os til at den lukkede dør

og det skal de selvfølgelig blive ved med

i dansk sat fokus på genoptræning og rehabilitering

ministeren ændrede nemlig reglerne for behandling på øfeldt centret ved bekendtgørelsen af den otteogtyvende august to tusind og otte inden da havde de handicappede patienter i region sjælland og region hovedstaden ret til vederlagsfri

med i ordningen om vederlagsfri fysioterapi hvor det er den enkelte bruger der selv kan vælge hvor man vil have sin behandling dette gjaldt regionerne øst for storebælt

min egen hjemkommune

tilbage på budgettet så de var ikke helt så glade for mig i kommunen

modtog jeg en masse henvendelser fra tidligere ansatte hos øfeldt

ikke kunne få lov til at praktisere det andre steder

så kan de handicappede ikke selv

og slet ikke få betalt noget så de betaler af egen lomme så hvis noget skulle laves om i det her system til glæde for brugerne og borgerne overalt i landet

de andre centre de samme muligheder som øfeldt centret har

når vi taler befordring så mener jeg at det er her vi bør se på hvordan befordringen

er handicappede der skal til træning selv ptu som er blevet nævnt har problemer med den transport de skal have og jeg ved at de handicappede

synes jeg gøre en indsats jeg mener ikke at løsningen er at rykke øfeldt centret over til en anden paragraf

spurgt fra mange af de andre partier hvad forskellen er

så har man et tværfagligt samarbejde

socialrådgivere hjælpere terapeuter diætister og sygehjælpere

det dokumenteres jo af at kommunerne nu nærmest standser kørselstilskuddet

at se på mange andre problemstillinger

det er et stort ansvar for de kommunalpolitikere der sidder derude og det ansvar bør de tage på sig jeg mener ikke at løsningen på et befordringsproblem er at man rykker et genoptræningssted

øfeldt centret der er heller ikke uddannet personale som kan gå ud og tage arbejde andre steder de bliver uddannet

de ikke kan gå ud og få arbejde et andet sted

forstået dansk folkepartis synspunkt

hvad der så er forklaringen på at hun nu siger at hun vil stemme imod lovforslaget

at vi skal tage alle patienter med der har problemer med befordring

jeg synes alligevel det er lidt underligt

liselott blixt vil risikere at det kan ende med at et lovforslag der ville opfylde dansk folkepartis ønsker

ender med ikke at blive vedtaget fordi dansk folkeparti ønsker mere jeg vil gerne advare imod at man på den måde forhindrer at vi laver forbedringer

men vi skal også have de borgere med som har svært ved at få kørsel

genoptrænende fysioterapi giver

specialiserede metoder har vist sig at være af uvurderlig værdi for den enkelte patient som ofte har

oplevet en kraftig forbedring

situation ved centerets behandling derfor er der altså

kommunalreformen sket en stor ulykke med de konsekvenser

og som givetvis har været utilsigtede

ændring at øfeldt centrets specialiserede behandlingstilbud

i kommunalt regi har altså den sørgelige konsekvens at mange patienter nu ikke længere kan benytte sig

derfor vil jeg bede ministeren om at lytte godt efter nu

den behandling som vi snakker om her har været en del af en landsoverenskomst siden jeg kom ind i nordjyllands amtsråd i nitten seks og firs den har været del en landsoverenskomst i en og tyve

noget nyt at det skulle vende tilbage det her er det

vi ikke ved noget om det her for vi ved rent faktisk godt noget

der er jo selvfølgelig et problem i det her for kommunerne står altså nu rent faktisk med finansieringen af omkostninger til blandt andet transport til øfeldt centret og det er der altså tydeligvis nogle kommuner der ikke har råd til og derfor afviser de alvorligt trængende patienter med den påstand at man prøver at finde nogle alternative billigere løsninger for dem og det er endda til trods for

netop fordi almindelig fysioterapi ikke har kunnet hjælpe

derfor er der altså en grund til at fysioterapi i almindelighed virker anderledes end tilbuddet på øfeldt centret det er fordi det rent faktisk er to forskellige ting

det man skal have øje for i den her diskussion man kan simpelt hen ikke sammenligne almindelig fysioterapi

så laver man en skævvridning så snakker man ganske enkelt ikke om det samme og det ved jeg at både patienter og læger

gerne vil skrive under på og det er derfor at de mennesker der ikke drager nytte af almindelig fysioterapi fortsat

derfor er det altså sådan at øfeldt centrets behandlingsmetoder efter at de er kommet over i kommunalt regi er placeret

i sf er vi meget bevidste om at lige præcis det her tilbud skal sammenlignes med almindelig fysioterapi

behandle det forskelligt begge dele er ligeværdige for de patienter der kan drage nytte af dem og derfor er vi så i den her sammenhæng med til at

har hørt hjemme jeg gentager det det har rent faktisk altid

derfor er det så vigtigt at vi erkender at der i forbindelse med kommunalreformen altså

det var formodentlig ikke tilsigtet og det var heller ikke af ond mening at nogle ønskede at flytte dem over men det ville klæde alle politikere i folketinget hvis de en gang imellem erkendte at det fulde overblik har vi ikke hver eneste gang vi træffer

der politiske mandsmod til også

ændre beslutninger når man må erkende

det for os er vigtigt at sørge for

ikke kommer i den ulykkelige situation at de ikke fremtidigt har et tilbud og der er ingen grund til at lægge skjul på

at det her var et landsdækkende tilbud som

christmas møller tidligere har givet udtryk for

var det her jo nærmest et forsøg på at imødekomme nogle nu kan vi så forstå at den håndsrækning ønskede de ikke men så får de naturligvis en anden

derfor er mit budskab også at når vi har accepteret og fået hjulpet de her mennesker som jeg kan høre at der er en forståelse for at vi skal hjælpe

så skal det også være sådan at de her behandlingsmetoder skal være tilgængelige for danskere overalt i landet

derfor skal vi også lave en autorisationsordning der gør at lige præcis dem dansk folkepartis ordfører talte om gerne vil etablere sig nogle andre steder

lige siden sin start og jeg har også hørt om rigtig mange tilfredse patienter efter behandling i et af øfeldt centrene men for jeg synes der er et men det forslag vi står med

her lægger så op til at det kun er borgere på sjælland der vil have gavn af det det finder jeg er en særbehandling som ikke er nødvendig genoptræning er meget vigtigt og derfor blev netop genoptræningen lagt ud til kommunerne i forbindelse med kommunalreformen både den vederlagsfri fysioterapi

og genoptræning er nu en del af kommunernes tilbud til mennesker med handicap og med funktionsnedsættelse hvad er det så for en dokumentation der foreligger hvad er det vi som politikere får af faglig rådgivning

den her træning i øfeldt centret er noget helt specielt og noget helt særligt ja jeg er nødt til at sige at jeg ikke er fagperson og derfor lytter jeg

hvad sundhedsstyrelsen udtaler sig om og sundhedsstyrelsen udtaler sig jo og siger at

vurdere som andre træningstilbud jeg er ikke i tvivl om at da øfeldt centrene i tidernes morgen startede var det noget helt nyt at man lavede sådan et intensivt

for mig er øfeldt centrene netop træning og ikke sygehusbehandling så her og nu og umiddelbart kan jeg ikke tilslutte mig det her forslag som jeg mener

om befordringsgodtgørelse som jeg mener vil være

øst og vest for storebælt når det så er sagt har

og fulgt debatten og jeg har hørt en række spørgsmål jeg har også hørt ministeren tilkendegive gerne at ville svare og redegøre for noget

koste hele økonomien i det men ikke mindst har jeg brug for

den træningsform man benytter i øfeldt centret nu hørte vi fru liselott blixt sige lige før

det her intensive forløb for mig er det rigtig væsentligt

og den terapeutuddannelse man bruger er ikke godkendt af undervisningsministeriet

som kunne være relevante at diskutere men jeg kan ikke stå og sige ja

en forståelse for at det er fuldstændig rigtigt som herre

tale om almindelig fysioterapi at

er tale om almindelige genoptræning det er noget helt særligt

som ikke bare kan sammenlignes med almindelig genoptræning det er jeg nødt til at forklare fru vivi kier ganske tydeligt her

at sundhedsstyrelsen selv anerkender

er dokumenteret gennem sygehistorier at klassisk fysioterapi ikke har haft nogen betydende effekt for disse menneskers funktionsevne i modsætning

jeg kan sagtens tage ud og se steder blive klogere af

og tage ved lære af det men i sidste ende har jeg altså nu engang den tilgang at vi er nødt til

er der sker her hvad det er det betyder så skal jeg politisk meget gerne være med til at beslutte

vurderer at øfeldt centret i dag er at regne

andet træningstilbud i det her land og så må jeg jo fastholde at der ikke findes autoriserede sundhedspersoner

ligger i at centrene kun har afdelinger der i øjeblikket

på sjælland og jeg synes vi er nødt til have belyst

er befordringsgodtgørelse en udfordring for kommunerne og for mig er det allerallervæsentligste at vi sikrer os at borgerne kan få et træningstilbud

kan vi jo så notere os at man i forbindelse med kommunalreformen

den her opgave og flyttede over til kommunerne og dermed hørte jeg regeringen sige at den her opgave var betalt så spørger

når det skal flyttes den anden vej og vil ordføreren ikke også godt være venlig at lade være

kun drejer sig om transport det her drejer sig om højt specialiseret behandling og en del

administration og alle mulige andre ting

jo være rigtig rigtig positivt

til borgerne jeg er med på at genoptræningen og hele rehabiliteringen er en kæmpe udfordring men jeg er en lille smule overrasket over at man her fra salen så ukritisk siger

at man lige nu med det forslag uanset

jeg prøver at tænke lidt bredere her som

folketingsmedlem jeg prøver at tænke bredt

en autorisationsordning

til fagkundskaben bagved så jeg lytter altid til hvad sundhedsstyrelsen anbefaler og hvad for nogle andre træningstilbud

men åbenbart ikke har kendskab til at man har sagt god for det flere gange den anden ting

syttende december to tusind og otte havde et samråd med daværende sundhedsminister herre jakob axel nielsen sagde vedkommende selv flere gange at øfeldt centrets behandling var at betragte som specialiseret behandling og med det mente vedkommende jo selvfølgelig specialiseret i forhold til den almene fysioterapi

fordi de jo netop går individuelt til værks hjælper folk individuelt

spørge igen hvor meget skal der til fra sundhedsstyrelsen og

i tyve år som man har været tilfreds med og som lægerne bakker op om

sammenlignes med og vurderes på lige fod med andre

træningssteders det er muligt at spørgeren ryster på hovedet og ikke synes det er i orden men jeg er jo nødt til at lytte til det fagkundskaben siger

at det her er en behandlingsform som virker kanongodt på sjælland

resten af landet jylland og fyn kan sådan set sejle

sundhedsloven og hvor man kan henvises til fra en læge hvis man mener man har behov for et intensivt træningsforløb men vi siger at centret foregår en tilsvarende specialiseret behandling og at det er uretfærdigt at nogle patienter stilles

kan få den her adgang alene fordi man har

forringer deres muligheder for at få den livskvalitet de får ved at komme

her og siger ja til øfeldt centret sådan uden

jeg mener vi er nødt til at se på landet som helhed og ikke

øfeldt centrets behandlingsmetode i relation til andre behandlingsformer

udviklet siden skabelsen af centret

behandlingsmetode er formentlig unik ved etableringen og karakteriseret ved mere fysisk træning end almindelig fysioterapi men de principper anvendes mere almindeligt i dag for det andet hvad er årsagen til

monopolstatus skyldes det at myndighederne ikke vil tillade oprettelsen af andre centre som øfeldt centret påstår eller at øfeldt centret

ikke vil tillade at navnet som er identisk med behandlingsmetoden benyttes i forbindelse med

af andre centre af konkurrencemæssige årsager selv om centeret ifølge egne oplysninger giver papir på en gennemført svendeuddannelse med såvel teori som praksis og derfor i praksis blokerer for andre centre og at de udlærte personer derfor havner i et tomrum for det tredje hvordan har udviklingen

med disse og lignende specialiserede institutioner efter kommunalreformen hvor mange er blevet nedlagt fordi kommunerne har hjemtaget patienterne

hele spørgsmålet om økonomien

mener at det kan gå lige op men finansieringen vil radikale venstre nu gerne have belyst

sundhedsudvalg adskillige gange sagen har overlevet ministerskifter og det der jo står tilbage uanset hvilken indgangsvinkel eller holdning man måtte have til øfeldt centret og dem der står bag det er at der stadig er patienter mennesker med alvorlige handicap der får en dårligere behandling

jeg ville ved mange lejligheder bruge lang tid på at tale om at det sikkert også var hensigten med kommunalreformen fordi det var et forsøg på at reducere udgifterne i dette tilfælde

imidlertid det ville være en uberettiget og forkert kritik fordi jeg sådan set tror

skyldes det ikke at det var hensigten

en behandlingsmetode

få ganske alvorlige konsekvenser for mennesker som der næppe

en dårligere behandling det kan godt være at der i forklaringen på hvorfor det gik så galt som det gik også er eksempler på modsætninger mellem embedsmandsapparatet

der kan være en lang række konflikter i det jeg synes bare at vi nu står i den situation at vi kan konstatere at en række mennesker som har alvorlige handicap som har alvorlige sygdomme får en dårligere behandling end de burde få og som de kunne få

en ting som

håndtere så synes jeg selvfølgelig også at vi skal prøve at håndtere den opgave som flere har taget på sig i dag og jeg er glad for at ønsket om at skabe bedre vilkår er så udbredt i den her sag fordi det jo vedrører rigtig rigtig mange mennesker som har rigtig rigtig alvorlige problemer

da vi skulle påtage os den opgave samtidig med at vi sikrer at

også kan anvendes andre steder og jeg vil da gerne give tilsagn om at hvis

at udfordre øfeldt centret på det der handler om

der forhindrer at de behandlingsmetoder bruges andre steder er det myndighederne eller øfeldt centret

lave ordninger der sikrer at vi kan få et sådant behandlingstilbud i resten af landet

jo enig i at når netop det her på mange områder er et klart bedre behandlingstilbud for nogle bestemte mennesker

for at så mange som muligt kan få glæde af det jeg synes bare at vi så også når vi har sagt det skulle være enige om

blive ved med at gå at vi trækker den her sag i langdrag det er en sag som er uhyggelig vigtig for nogle mennesker der i

har rigeligt med problemer derfor synes jeg også vi burde være i stand til at løfte den udfordring og få den sag bragt i orden

nu handler om som det her kommer til at koste

umådelig store vanskeligheder blandt de partier der står bag

kunne forstå på herre simon emil ammitzbøll der jo ellers også kan bruge mange penge

alt muligt andet at

det at løfte opgaven og skaffe to million kroner

opkræve nye skatter og alt muligt andet grimt jeg tror godt

i orden i dette samfund vi er aldrig bange for at prioritere i liberal alliance jeg synes det er vigtigt når

behandler det her lovforslag som fru pia christmas møller har

hvis der ikke var nogen intentioner om det

vigtigt at vi som politikere også går ind og siger at der ikke er nogen mennesker der skal blive ramt af at dette center tilfældigvis ryger ned imellem kategorierne kasserne systemerne

udgangspunkt i mennesker i stedet for i systemer og derfor ganske enkelt sige at når nu ingen havde

fra lovens

hundrede og fyrre over til lovens § ni og halvfjerds

man får mulighed for at kunne få den befordringsgodtgørelse

slet ikke på sundhedsområdet

og kristendemokraterne lige har vedtaget

afsat ni million

af stabelen i en faktuel forkert udgave dog har man tilføjet at den i år skal være faktuel korrekt det sætter vi stor pris på det er et stort fremskridt

brug dog pengene på at hjælpe de syge i stedet for at genere de raske

det man gør med de fuldstændig ligegyldige og nogle gange lidt smålatterlige kampagner som kommer ud fra det statslige maskineri

det lade sig gøre derfor vil jeg også godt afslutte

vi måske kan finde ud af noget og

kommer til at ske

med de ord vil jeg bare gentage

selvfølgelig særlig tak til alle dem der har udvist positive holdninger

at være klaret med et lovforslag

relativt få mennesker der er kommet i en utilsigtet ingen af de partier der stod bag kommunalreformen ønskede at de pludselig skulle have trukket deres mulighed for at få befordringsgodtgørelse til behandling på øfeldt centret og dermed måske få umuliggjort deres livsnødvendige behandling

at rette op på igennem ganske lang tid

vil jeg da også være positiv over for at vende yderligere sten under udvalgsarbejdet

om almindelig fysioterapi

det kan ikke siges mere præcist

kommer ud på øfeldt centrene

der foregår derude hvilket mange af os jo rent faktisk har gjort

sit hoved op ad faglige kræfter nemlig en lang række fremstående læger professorer

på øfeldt centrene og som også ja morgen middag aften er parat til at bevidne den faglige kvalitet i der foregår derude

en mere videnskabelig

at få proportioner i det her

situation fordi de ikke kan komme til behandling af økonomiske grunde på øfeldt centrene

med det her lovforslag bestemt ikke men lad

bedste blive det godes værste fjende

i øvrigt tage de andre problemstillinger med andre grupper op

gælde hele landet

får afdelinger i hele landet

… jeg vil meget gerne reformulere det under udvalgsarbejdet så det umiddelbart får virkning for hele landet hvis det er det der skal til hjertens gerne

sygesikringens forhandlingsudvalg

eksplosion i nye patientgrupper og tilgangen

der som man oprindelig må

vi taler om men med stor betydning for en række menneskers daglige liv

fru bente dahl som stillede en række spørgsmål fire tror jeg

hvordan metoderne er i relation til andre

været siden kommunalreformen og endelig hvordan økonomien

diskutere det økonomiske

fuldstændig på linje med liberal alliance som har givet udtryk for hvor nemt det i virkeligheden må være at finde det beløb vi taler om her inden for de kæmpe budgetter vi har at gøre med på sundhedsministeriets område

fru vivi kier lagde vægt på at

tror at fru vivi kier fik sagt at det var det vigtigste jeg tror at vi kan enes om at det nok er en tand vigtigere at man får den rigtige behandling

bare var noget der skulle gøre godt på sjælland

når de forskellige sten bliver vendt det håber jeg i hvert fald på

venstres ordfører igennem de sådan

venstres ordfører og det vil jeg tillade mig at holde fast i særlig meldingen om

venstre og regeringen

langdrag den kan slet ikke bære ikke at blive løst så jeg tror at

projekt i sig selv så ikke sagt for meget

problematisere at det her forslag lagde an til at øfeldt centrene nu skulle indarbejdes under hospitalsbegrebet i sundhedsloven

det taler for sig selv når ministeren ikke bare med to ord kunne redegøre for hvad hospitalsbegrebet så i øvrigt indebærer ministeren

og så må ordførerens argumentation jo også knytte sig til

at få økonomisk tilskud til befordring til en behandling som simpelt hen er livsafgørende for

og så

i netop den pågældende paragraf på linje med en lang række andre specialiserede centre og foreningsejede hospitaler med videre

i denne § ni og halvfjerds

været forbi de fleste bortset fra socialdemokratiets ordfører som jeg jo naturligvis takker

bredt på tværs af partiskel på tværs af oppositions

deler vores vores arbejde herinde ganske betydeligt

der står bag øfeldt centrene ikke mindst de mange patienter

her det har virkelig været

meget forbilledligt på på flere niveauer

i dag jeg ser frem til et konstruktivt

til at foretage ændringer der måtte imødekomme et flertal er altså

at personer der har været udsendt på militære missioner for den danske stat

er afskåret fra at opfylde opholdskravet om at have opholdt sig her i landet i sammenlagt syv år

de soldater og civile der bliver udsendt på en militær mission for at kæmpe for danske interesser skal kunne regne med

behandlet godt i kontanthjælpssystemet er der en opholdsregel som siger at man skal have opholdt sig i landet

år for at kunne modtage kontanthjælp

militære missioner i udlandet tæller i dag som udlandsophold og dette indebærer at en uforsikret hjemvendt ledig ogeller syg soldat henvises til starthjælp frem for kontanthjælp såfremt opholdskravet ikke er opfyldt udgangspunktet for lovforslaget er at de medtagne persongrupper som udsendes på militære missioner for den danske stat under instruktion af forsvaret samt personer der af den danske stat er stillet til rådighed for lignende udenlandske eller internationale myndigheder kan få dette det betyder at det ikke alene er soldater men for eksempel også sygeplejersker læger og feltpræster udsendt af forsvaret som omfattes af lovforslaget venstre støtter

så har starthjælpen faktisk hjulpet utrolig mange i arbejde og dermed

sproget

at have tjent vores land som udsendt ikke må være at man bliver ramt af den særlige nedsatte ydelse som starthjælpen er det er ikke

jo så sætte mig ned men jeg er nødt til også lige at kommentere på det som lovforslaget her

til starthjælpen som sådan

hjælp over en særydelse som alene har den effekt at den skaber fattigdom og

uværdig den er urimelig den skaber ikke flere job den skaber alene nød og fattigdom og når vi

at skulle klare sig på en starthjælp

end alle de andre som også ramt af starthjælpen når vi fra

der modtager de laveste ydelser

som modtager en almindelig kontanthjælp undlader at

undlader at købe lægeordineret medicin

købe tøj og fodtøj til børnene dyrke sport eller andre fritidsinteresser

forhåbentlig med et meget stort flertal i dag hjælper det gælder

fra socialdemokraterne til lovforslaget her om at sørge for at vores veteraner ikke bliver ramt af den fattigdomsskabende ydelse som

at ingen burde rammes af

og regeringens og dansk

at søge et arbejde bliver mere end vanskeligt vi tror på at det vi skal gøre er

så der er job at få det kan jo være ganske vanskeligt i den situation som vi er i i

arbejdsmarkedet og at det i øvrigt er den måde vi skal gøre det på vi tror ikke på at måden er

netop ikke nødvendigvis fordi folk var kommet i arbejde men kunne være fordi de var faldet helt ud af systemet

får min rigtige taletid heroppe jeg vil nok sige at

når man på den her måde både beskylder

konklusioner på rapporter

blive noget

bede den socialdemokratiske ordfører om

komme med påstande som de her

diskuterer nu og årsagen til at jeg bad om ordet er at det

sagt fra folketingets talerstol at regeringen skulle sidde og bestille konklusioner

der skulle udarbejdes det er ganske enkelt

og det er heller ikke rimeligt på den her måde

skyde embedsmænd fra et ministerium

er udarbejdet på den måde at hvis man er frisk og rask og rørig så man rent faktisk kan varetage et job så kommer man på starthjælp det er jo ikke sådan at

når man kommer på starthjælp får man ikke andre ydelser man kan få både boligydelse børnetilskud og alle mulige andre ydelser oveni men det der er hele grundlaget for starthjælpen

et kærligt skub ud på arbejdsmarkedet

folk er røget helt ud af systemet

er kommet i job og hvis de er det om de så ville være kommet det alligevel

ministeren går på talerstolen men at det skulle

set for at diskutere den principielle ting

indkomstsystemet i danmark enormt stor og der er intet der skulle tilsige at starthjælpen

som de rapporter som vi har kendskab til klart beviser starthjælpen gør starthjælpen er et kærligt skub ud på arbejdsmarkedet det

er ministeren sagde lige før i et svar til fru pernille frahm at hvis man er frisk rask og rørig så får man starthjælp

hvis man ikke er i stand til at tage et arbejde hvis man for eksempel som den kvinde jeg omtalte før har været i et voldeligt ægteskab og derfor lider under en række følger

og er for syg til at tage et arbejde så ender man på starthjælp hvis ikke man er så syg så man kan få førtidspension med det samme vil ministeren bekræfte at det er sådan det forholder sig altså

af undersøgelser og andet der har været frembragt

så kan fru line barfod jo være så meget imod starthjælpen som fru line barfod være vil det ændrer bare ikke på at starthjælpen er et kærligt skub ud på arbejdsmarkedet og at den rent faktisk har fået

tilbage til danmark hvad det så for en anden ydelse ministeren vil påstå man kommer på hvis ikke det er starthjælp

de kommer jo netop på starthjælp fordi de har en række problemer og ikke er i stand til bare at gå ud og tage et arbejde

spørger igen kan ministeren bekræfte

kommer man på starthjælp hvis man har været udenlands og ikke har været i danmark i de sidste

den pågældende soldat ikke var medlem af en a kasse og at

vi står her i dag og så er det nu altså engang sådan at de soldater vi har udsendt skal vi også sørge for kommer hjem

ikke et spørgsmål om soldater der

glemt at der altså er en meget stor variation

der kommer hertil har starthjælpen ikke anden betydning end at de anbringes i fattigdom mange har måttet låne penge af bekendte og har svært ved at betale regninger husleje og så videre

så derfor synes jeg bare at det ville klæde ministeren når nu man er gået på talerstolen i sandhedens ærinde

efterladt i fattigdom og det var så det rockwool fonden pegede på

det at fem procent ekstra kommer i arbejde er tilfredsstillende hvis fem og firs procent efterlades i fattigdom

så kærligt ment som ministeren her udtrykker

det da underligt at den kærlighed ikke skal omfatte folk der har været udsendt i statens

starthjælp men fra mit udgangspunkt fra flertal i folketingets

starthjælpen virker det er

er mærkeligt at man så forbenet tror på at der er en effekt af starthjælpen men alligevel synes at den ikke er værd at byde folk der har været udsendt

kontanthjælpen er jo ikke fastsat ud fra at man skal leve en luksuriøs tilværelse den

fastsat som et eksistensminimum i det danske samfund

almindelige ydelser som skal holde dem kørende eller få billigere husleje og derfor

kan nøjes med en mindre ydelse det gælder selvfølgelig også

hjemvendte soldater og derfor

er vi jo glade for at regeringen tager det her initiativ vi støtter det varmt og håber at

sige at når det her kærlige skub som jeg forstår at det kaldes

soldater fordi de med venstres ordførers ord skal behandles ordentligt så burde man

en forbedring for den lille gruppe der består af soldater der vender hjem fra krig og som søger kontanthjælp det er fint at denne lille gruppe nu får gavn af at få ret til almindelig kontanthjælp men vi mener ligesom de andre i oppositionen at man burde bruge anledningen til helt at få fjernet starthjælpen særligt nu hvor fattigdomsåret er ved at rinde ud et år som regeringen har gjort hvad de kunne for at forbigå i tavshed burde man da se at få afskaffet fattigdomsydelserne og få sikret at der ikke er børn i der vokser op i fattigdom

meget klart da venstres ordfører havde ordet hvad der egentlig er formålet med reglerne om starthjælp ordføreren sagde at soldaterne skal have en god behandling og så kan man jo ikke byde dem starthjælp kunne man så forstå det betyder altså at

det er dem man ikke mener skal have penge nok til at leve af der er det bare at jeg synes det er svært at forstå hvorfor

hvis man

man på kontanthjælp og hvis man ikke lever op til betingelserne for at få fuld kontanthjælp fordi man ikke har boet i danmark i syv

de sidste otte år så får man starthjælp som er for lav til at man kan klare sig i danmark og man kan ikke få en masse ekstra hjælp fra kommunerne det er ulovligt hvis kommunerne går ind og giver hjælp til at børn for eksempel kan få mad hver dag

holde til at der er børn der sulter

jeg synes ministeren ville være lidt mere rimelig at høre på hvis ministeren trods alt stod ved hvad det er for en lovgivning

skal have og det allerbedste ville selvfølgelig være hvis ministeren erkendte

derfor skal afslutte fattigdomsåret med

om der nu var så stor opbakning til det men det er der og det vil jeg gerne takke for regeringen har nu igennem længere tid arbejdet på at sikre krigsveteraner de bedste forhold når de kommer tilbage efter endt mission det er blandt andet kommet til udtryk i den veteranpolitik der blev offentliggjort af regeringen i oktober og kommer nu

yderligere til udtryk i det her lovforslag de soldater de soldater og civile der bliver sendt af sted på militær mission for at sikre danske interesser og udviklingen af en mere demokratisk verden skal også kunne stole på at

bliver behandlet derefter når de kommer hjem også selv om de muligvis kommer til skade under deres ophold og har brug for

offentlige når de kommer hjem kritiske røster og det har vi også hørt

man fuldstændig skal afskaffe starthjælpen

er altså ikke regeringens holdning starthjælpen har virket det gør den stadig væk og det skal der ikke ændres på vi har brug

offentlig forsørgelse en afskaffelse vil betyde flere men der skal være plads til at soldater der tager ned og deltager i krig og sætter deres liv på spil på vegne af den danske stat og den danske befolkning og

betragtet som et ophold i danmark soldaterhvervet kan ikke sidestilles med noget andet det er fagligt det er farligt det er heltemodigt og det ønsker regeringen at anerkende nu som vi også gør det i fremtiden jeg vil igen gerne takke for behandlingen af lovforslaget

jeg ser frem til udvalgsbehandlingen og skulle der

naturligvis beredvilligt op

er en diskussion som har bølget ganske længe

er fra ugebrevet a4 fra den attende

to tusind og fem og altså er ganske lang

det som sagen her jo i virkeligheden handler om nemlig starthjælpen og den undtagelse som vi nu laver

som vi jo er er ganske mange der gerne vil have dem til vil der komme flere undtagelsesbestemmelser

er ikke lagt op til at der er andre der skal undtages der

der kan sammenholdes med at man som soldat kæmper for fred og frihed på danmarks vegne

sig præcis som vi gerne vil have dem til nemlig unge mennesker

studerer i udlandet og derefter vender hjem for at bidrage til samfundet

skal stadig ikke for nu at bruge venstres ordførers ord behandles godt

synes jeg nok er at stramme den jeg præciserede

som fru maja panduro fremfører her jeg synes simpelt hen at det er helt

diskutere det i folketinget i

herre peter juel jensens kommentar at at sige at

vi ikke fra regeringens eller fra venstres side mener at man behandler folk ordentligt på starthjælp faktisk tværtimod så er holdningen den både hos mig personligt og det er det også hos regeringen og regeringspartierne at starthjælp er et

igen vil jeg blot sige til fru maja panduro intet kan sammenstilles med at man som soldat

intet kan sammenholdes med det og det er derfor at den her undtagelse nu er blevet lagt frem og jeg er meget glad for at

giver det jo ikke meget mening at man ikke vil give den hjælpende hånd til de hjemvendte veteraner for hvem man har

giver stor mening for os der er imod starthjælpen at stemme for lovforslaget fordi vi sådan set synes at alle skulle undtages fra starthjælpen det er jo bare der hvor ministerens logik

vil ikke give den hjælp til de veteraner der vender hjem for de er noget helt særligt

så starthjælpens grundprincip er det helt klare

de her mennesker ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt at

kommet tilbage til danmark og er syg og de mange andre der er for syge til at tage et arbejde

at de ikke fortjener at få en fuld kontanthjælp mens de forhåbentlig får det bedre og en dag bliver i stand til at komme i arbejde

meningen at starthjælpen skulle være nogen høj ydelse at man så ved siden af starthjælpen

kan modtage andre former for ydelser glemmer fru line barfod

mennesker i gang i det danske samfund

klart incitament til at blive en del af det danske samfund og det er også det

der fremadrettet på omkostningsdækket basis vil stå for håndteringen af opgaven navnet udbetaling danmark dækker over en samling af den objektive sagsbehandling for de otte og halvfems kommuner i fem regionale afdelinger der fremover skal stå for at sagsbehandle fem udvalgte sagsområder

kl og regeringen om kommunernes økonomi for to tusind og elleve

udbetaling danmark kan spares cirka tre hundrede million kr der som en del af aftalen tilfalder kommunerne dermed sikrer vi at penge der i dag bruges til administration fremover kan anvendes til borgernær service varme hænder og udvikling i kommunerne l syv og halvtreds indeholder ikke specifikke regler for sagsbehandling ankemuligheder eller lignende og det skyldes at l syv og halvtreds kun er det første lovforslag af flere der vil færdiggøre etableringen af den

udbetaling danmark det konkrete lovgrundlag for sagsbehandlingen vil

blive behandlet i et separat lovforslag senere her i folketinget det betyder også meget for os i venstre

er igangsat en god dialog mellem kl og

således at overflytningen af op imod

måde for så vel medarbejdere som for de danskere der fremover vil skulle have deres sag behandlet af udbetaling danmark

udeomkring i kommunerne fordi der skal centraliseres og besparelserne vel ligger i at stillingerne kan skæres væk er det så ikke rigtigt forstået at

er nogle stillinger som bliver skåret væk i de kommuner som vi populært kalder udkantskommuner

ordføreren det med at man på den måde nedprioriterer

og de afledte effekter det også vil give ud over hele landet i stedet for det placeret otte og halvfems forskellige steder

det fem steder men jeg synes at balancen ligger meget fint i at det stadig væk er fem steder

så det forstår jeg ikke helt men den anden side af det er så den besparelse

under forberedelsen af det her eller under det videre forløb at der

er der et synligt eksempel på at man får indhøstet nogle rationaliseringsgevinster og siger værsgo til kommunerne i får lov til at beholde pengene og kan selv udvikle servicen

for det her som kommunerne selv har været med til at skaffe til veje på basis af de oplysninger og fakta som de har så det tror jeg ligger i meget

det betyder jo så at man flytter arbejdspladser fra bornholm til hillerød

haderslev fra thisted

man flytter altså fra mindre udkantskommuner til nogle større centre kan ordføreren ikke bekræfte at det

at nu ville venstre være partiet hvor man gjorde noget

imødekommer tværtimod nedlægger man arbejdspladser i de mindre kommuner

veksle nogle penge fra administration til mere velfærd og service jamen så er det det vi har et ansvar for så for mig ligger det lige til højrebenet at indhøste det påstanden om at der ikke skulle blive gjort noget for udkantsdanmark i det her

ligger i at der er fem centre

lige præcis i landdistrikterne og i provinsen som fortsat vil være det men hvor skrivebordet lige kommer til at stå lidt andet sted

ikke resten af familien som har fået nyt job i hillerød det er kun den enkelte person vil det ikke få konkrete konsekvenser for den person at

handler også om hvad det er for en service borgeren får hvordan vil venstre sikre at der skelnes mellem hvad der er objektiv sagsbehandling og hvad der er mere individuel eller subjektiv sagsbehandling skal man for eksempel som borger have folkepension så er det objektivt men skal man have et brilletilskud

det noget mere individuelt hvor der skal subjektiv sagsbehandling til hvordan sikrer man at det bliver kædet sammen

er afgørende er lige præcis at borgeren får det rigtige svar

i baghovedet at den her lov danner grundlag for at der kan veksles nogle penge fra mindre administration til mere velfærd til lige præcis

de samme borgere så synes jeg sådan set

det med at skrivebordet står et lidt andet sted så prøv at

perspektivet en gang mere og tænk lidt over hvor mange danskere der egentlig får nyt job

ganske naturligt det man skal hæfte sig ved er jo slutresultatet

der behandles ens i hele landet

der kan spares tre hundrede million kroner om året når lovforslaget er fuldt indfaset

også betydelige etableringsomkostninger der skønnes at være en engangsomkostning i omegnen af tre hundrede og halvfjerds million

vi normalt altid positivt indstillet over for forslag

at samfundet kan spare penge at borgerne får den samme service

der bruges færre skattekroner og nu hvor

selveste kommunernes officielle talerør kommunernes landsforening

indstillet over for hensigten over for intentionerne med det her forslag men imidlertid er der flere ting herunder de mange kritiske høringssvar og henvendelser fra borgergrupper og interesseorganisationer som tyder på at det her forslag

i forhold til hvad der er sandt derfor forholder vi socialdemokrater os noget mere spørgende og afventende i

til det her lovforslag har regeringen nu hastet det her lovforslag for hurtigt igennem har regeringen nu lært tilstrækkeligt af de fejl man begik

centraliserede skat politi retskredse og tinglysning vil forslaget som regeringen påstår

kommunerne de her besparelser som der er stillet i udsigt

vi ved reelt ikke noget om om sagsbehandlingen bliver

selv om kommunerne nu har færre medarbejdere med ekspertise på området det ved vi reelt ikke noget om vi ved kun

man centraliserede skat passer det når en kommune som for eksempel norddjurs skriver i

hundrede og fem million kroner om året på den her form for centralisering kan det være rigtigt når en kommune som aalborg giver udtryk for at den beregningsmodel som er lagt til grund for de besparelser ikke tager højde for de seneste mange rationaliseringer hvor man bruger

årsværk end man gjorde tidligere

mener regeringen i ramme alvor at det er skat der skal overtage opgaven med opkrævning nu hvor deres indsats på dette område ikke ligefrem har været succesfuld skulle man ikke i stedet for lytte til kommunernes landsforening

skriver at opgaveløsningen

isolere de såkaldt objektive sager fra de sager der kræver en individuel vurdering og konkret kendskab til den enkelte borger og

at landets statsminister i sin tid da han var indenrigsminister

stillede borgerne i udsigt at der kun skulle være én indgang til det offentlige sådan husker vi det fra socialdemokratisk side hvordan er det egentlig med medarbejderne er der medarbejdere nok tilbage i de kommunale servicecentre til at sikre en tilstrækkelig god service til de mange der stadig vil møde op dér er det muligt at sikre tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere i de nye centrale centre vil medarbejderne være villige til at flytte eller rejse i nogle tilfælde hundredvis af kilometer når de ved at mange

siden hen gøres overflødige og hvorfor er det at medarbejderne ikke skal have en repræsentant i bestyrelsen for den nye institution udbetaling danmark det er blot nogle af de rigtig mange spørgsmål vi socialdemokrater finder det helt afgørende at få svar på inden vi endeligt tilkendegiver vores støtte til det her

at vi er en kreds af partier som synes det er mere rimeligt at det her lovforslag behandles i regi af kommunaludvalget

en høring på det her område det fik vi ikke

at arbejde indgående med det her i folketingets kommunaludvalg

så imidlertid blevet placeret i folketingets socialudvalg vi vil gerne opfordre til at vi kan få lov at behandle det her i kommunaludvalget hvor vi synes det rettelig

kunne det være en rigtig god idé at få en høring på det her område hastværk er lastværk

høringssvar vi har set som peger på at der er ting der er svære at forklare kan vi nu nødvendigvis få den samme service hvordan bliver medarbejderne stillet

ordentligt belyst det synes vi er vigtigt

boligsikring går glip af ydelser og det er altså også problematisk hvis det er sådan at man ikke længere har de samme kvalificerede medarbejdere som man tidligere havde

inden vi er parate til at tage

og grønne skove at nu skulle vi bare lige indkassere den her rationaliseringsgevinst det lå lige til højrebenet sagde venstre og så har vi

tillader vi os som kritisk opposition at stille de her spørgsmål

der er nogle helt åbenlyse ting som regeringen ikke kan svare tilstrækkelig godt på hvordan er det for eksempel med

den mere personlige subjektive det forekommer svært hvorfor kan man ikke lige så godt visitere folk til folkepension og brilletilskud på samme tid hvorfor skal det foregå to forskellige steder og hvordan hænger det i øvrigt sammen med det regeringen lovede nemlig at vi skulle én indgang til det offentlige

og enklere for kommunerne i forbindelse med

og det er også en aftale der er indgået med

desuden har kommunernes landsforening

flertal i bestyrelsen de

bestyrelsen og fem medlemmer så de har stor indflydelse på udbetaling

så medføre at der selvfølgelig skal flyttes nogle folk fra kommunerne og over i

der lavet en undersøgelse hvor kommunerne har indberettet hvor mange årsværk de bruger på sagsbehandlingen

stadig væk skal være fem hundrede årsværk ude i kommunerne det er dem der i borgerservice skal tage sig af alt hvad der hedder personlig betjening er der nogen der føler at de har behov for

de op i borgerservice og snakke med en af sagsbehandlerne der og udbetaling danmark varetager så alt hvad der ikke kræver personlig betjening det er altså et stort fremskridt

efter aftale med kl være en besparelse på fem hundrede årsværk

tre hundrede million kr som bliver i kommunerne det er jo penge der kan bruges til andre formål

rigtig godt tiltag

der må man så bare lige sige at kommunerne selv

kl og deloitte i forbindelse

der

at være tjenestemand under staten og være tjenestemand under kommunen jeg

de skulle placeres i udkantsdanmark og det er de også

arbejdspladser og sikre arbejdspladser i i udkantsdanmark

jeg ser egentlig frem til at det bliver

men der er ikke nogen der tvinger nogen ud i de her centre det er frit om man med i centrene eller ikke

bliver brug for med tiden de her fem hundrede årsværk der spares

vil kunne skæres væk ved naturlig afgang da vi ved at vi har store årgange der forlader arbejdsmarkedet især i kommunerne her inden for de næste år men alt i

frem til det videre arbejde med det og jeg er sikker på at vi får nogle rigtig gode

blev nærmest redet på skjolde

det er vi også glade for i nordjylland det er jo dejligt at få arbejdspladser

det så er sagt kan ordføreren

at der er medarbejdere rundtomkring i landet som er bekymrede over den her situation jeg står her med

ret spændende dokument som er

stiller som spørgsmål er forestiller man sig i ramme alvor at de her en

flytte mange hundrede kilometer

bare for randers kommune de har til holstebro en hundrede og fem og halvtreds

man sig at medarbejderne er villige til det når de så ved

overvejelser om den form for medarbejderpolitik og den usikkerhed de her mennesker

nogen der har forestillet sig at dem fra

til frederikshavn der er et center i hver region og de kommuner der er i regionen afgiver medarbejdere

det center der er ingen der bliver tvunget til at flytte

alle sammen der med tiden skal fratræde stillinger fordi der skal skal spares de her fem hundrede årsværk

det kan da godt være at der er nogle der vil søge fra randers til frederikshavn det kan da også være at der er nogle der

flytte det vil jeg da ikke udelukke men der er da ikke lagt op til at man skal køre land og rige rundt for at komme til et center det er meningen at dem der er inden for samme region er dem der skal koncentreres

en anden ting er det med objektiv sagsbehandling hvordan kan man vide sig helt sikker på

nu er tale om objektiv sagsbehandling at

ikke andre ting der lapper ind over det vi hører fra medarbejderne er jo at mange gange når man sidder og behandler en ansøgning om folkepension dukker der nogle andre ting op

hvor man så finder ud af at vedkommende også har mulighed for at få tilskud til subjektive ting som så skal foregå i kommunalt regi risikerer vi ikke

går glip af tilskud de rent faktisk lovgivningsmæssigt er berettiget til fordi de falder mellem to stole nu er der ikke kun ét sted at henvende sig nu er der ikke kun én indgang til

jeg garantere for nu har har vi fem centre og der er otte og halvfems kommuner og det vil sige at der er tre og halvfems kommuner der er utilfredse med at de ikke har fået centeret sådan er det altid men vi har kun fem centre at dele ud

der kræver personlig betjening

sig i borgerservice de skal op i borgerservice og have den betjening de her centre udbetaling danmark skal stå for er kun der hvor der ikke er borgerkontakt alt hvad der kræver borgerkontakt

stadig væk i borgerservice det er derfor at kommunerne selvfølgelig skal beholde nogle

hvordan det hænger sammen hvis de medarbejdere der har forstand på det

kunne forstå fru line barfods bekymring hvis der overhovedet

er der to tusind årsværk ude i kommunerne til at løse alle opgaverne det er det kommunerne selv har indberettet de har

flyttet til udbetaling danmark de fem hundrede årsværk bliver ude i kommunerne til at tage sig af den personlige betjening i to tusind og tolv og når det hele er indfaset forventer man at der kan spares

der forlader arbejdsmarkedet

i kommunen på borgerservicecenteret der også skal tage sig af en masse andre ting som man jo skal på et borgerservicecenter kunne forklare fru olsen hvordan den her beregning af hendes pension hænger sammen når det ikke længere er den medarbejder der har forstand på det

laver beregningerne og laver fru olsens pensionsberegning

med nogle der i løbet af et år kan have tre fire forskellige sagsbehandlere det gælder på alle områder de rokerer ude i kommunen

og så er det en ny medarbejder

sagtens kan forklare hvad problemet

henvende sig til

mails og breve der begynder at komme ind til os

herre bent bøgsted klar til

dem der ikke får det de skal have dem der bliver henvist til udbetaling danmark dem som ikke får nogle rigtige forklaringer

det er klart at den borger må henvende sig til udbetaling danmark det kan ikke være anderledes eller vil herre

til at undsige det system som han nu selv er i gang med

er lagt op til og hvis ikke det kan lade sig gøre er

fordi kommunerne svigter på det område her og det tror

til grund for hvor mange der kræves til at løse opgaverne ude i borgerservice og i udbetaling danmark så jeg har fuld tillid til at at kommunerne

kan tage endelig stilling til det man kan sige at sporene fra oprettelsen af overførslen af skatteopgaver til staten må skræmme når det siges at der er god

pt kan vi konstatere at de kommunale og statslige tilgodehavender stiger og stiger uanset løfterne om en effektivisering så der mangler nogle troværdige beregninger på hvad der kan spares og nogle

hele er belyst her selve forslaget her er jo første del af et projekt nemlig selve etableringen af udbetaling danmark det betyder også at lovprocessen her kan virke lidt besynderlig l syv og halvtreds som vi har at gøre med her er udelukkende en oprettelseslov i forhold til den selvejende institution udbetaling danmark og det er det der førstebehandles her først engang i to tusind og elleve kommer folketinget så til at forholde sig til selve indholdet som er sammenhængen mellem de enkelte ydelseslove og selve serviceloven som er kernen i ideen om objektiv sagsbehandling det vil sige at det i den her sammenhæng ikke i tilstrækkelig grad får vendt problemerne i forhold til myndighedsansvar sammenhæng i opgavevaretagelsen og placering af de statslige centre her i folketinget især spørgsmålet om i hvilket omfang myndighedsudøvelsen kan placeres i en institution som udbetaling danmark giver anledning til en række spørgsmål derudover bryder forslaget med et helt væsentligt princip i den kommunale borgerbetjening som er sammenhængen i opgavevaretagelsen for de fleste borgere som modtager sociale pensioner børnetilskud

ikke have nogen betydning da de har så lidt kontakt til kommunen men for de borgere som har problemer er det typisk at man ikke har et men flere problemer som breder sig over flere områder sociale ydelser børnebidrag boligstøtte anbragte børn

alt sammen problemer der skal ses og løses i en sammenhæng det burde også være det bærende princip for regeringen hvis overskrifterne fra deres egen kommunalreform skulle stå til troende her talte man om at have bæredygtige kommuner der kunne løse alle borgernes problemer uden at borgerne

sf vil bidrage med en række spørgsmål under behandlingen af lovforslaget det gælder spørgsmål til beregningerne til tidsforbruget i kommunerne

er stillet af den socialdemokratiske ordfører i

et sidetema men bestemt ikke et uvæsentligt et af slagsen er om det er klogt at slanke kommunerne for opgaver i de områder af danmark der ikke har for mange opgaver og deraf følgende job i forvejen det der populært kaldes udkantsdanmark er det rimeligt at centralisere offentlig service så meget og derved fjerne arbejdspladser der nu er jævnt fordelt over hele landet og er det ikke med til at skubbe til en ujævn udvikling af landets kommuner jeg skal slutte med at sige at jeg er enig i at forslaget bør lægges i kommunaludvalget og at det vil være en god idé med en høring om

etableringen af den myndighed

kommer til at hedde udbetaling danmark og som fysisk kommer til at høre under

forslaget samler jo alle opgaver omkring udbetaling af pension boligstøtte barselpenge og børnebidrag og alle sammen er opgaver som udføres på baggrund af objektive kriterier men jeg synes at det er vigtigt at slå fast og det har der været spurgt ind til et par gange i i løbet af debatten

kommunerne jo fortsat skal tage sig af den personlige kontakt og det vil sige at kommer fru hansen som skal have pension og ikke kan finde ud af det

er der selvfølgelig en medarbejder i kommunen som kan hjælpe fru hansen med at udfylde skemaet eller hvad det nu er

så må jeg sige at vi nu får samlet

bliver overflødige og der kan man

det må vi næsten håbe fordi hvor mærkeligt det end kan lyde

lige nu er arbejdsløshed rundtomkring men om ganske få år kommer vi i den grad til at mangle hænder på arbejdsmarkedet

i odense i går og rundt på forskellige steder

ældreplejen i odense kan man allerede se at i starten af to tusind og fjorten kommer man til at mangle fire hundrede og halvtreds medarbejdere

så vi får brug for alle de arbejdskrafthænder der overhovedet kan frigøres jeg må sige at forslaget som sådan varmt

og det tog jeg så lige en lille dialog om med venstres ordfører som havde været på talerstolen

at det skal behandles i kommunaludvalget jeg synes

faktisk skal ændres til arbejdsmarkedsudvalget fordi hele ydelsesdelen

som et nyt område under ministerens

er borgere som er kommet i vanskeligheder fordi haft svært ved at håndtere de her ting

fuldstændig problemfrit med de her ting

slet ikke bange for at der er borgere der oplever en ringere service og havde regeringen

lovet danskerne

problemfrit og slet ikke for de medarbejdere som ikke har lyst til lige at flytte et andet sted hen

fru hansen som ikke har lyst til at benytte sig af teknologien eller gå ind på nettet og klare sig selv stadig væk kan henvende sig i kommunen og der vil være hjælp til at fru hansen kan udfylde et skema

jeg sammenligner faktisk det her område med posthuse og banker før i tiden lå der

på

lille gruppe som ikke er god til at betjene sig af alle de her digitale løsninger

den skal der selvfølgelig være en mulighed for at få hjælp og det er der lagt op til med det her forslag vi står med

godt eksempel på at it systemerne bare

hvad med den nye nemid er det også sådan

folk fuldstændig problemfrit har kunnet håndtere det og er det sådan at

er det ikke ligegyldigt om de her it systemer virker eller ej er det tilstrækkelig betryggende for den konservative ordfører

borgerservice hvor der så er færre medarbejdere

nu stiller den ene negative forestilling op efter den anden jeg er altid åben for at vi stiller nogle spørgsmål men hvis jeg læser det her materiale igennem og ser det store store arbejde der pågår lige nu

at mange af de her ting kommer til at fungere så

og er med på at der vil være nogle udfordringer det vil der altid være når vi gør sådan nogle ting

hvordan vi også har arbejdskraft om fire fem år til de opgaver der skal løses og jeg er sikker på at man ude i kommunen har den person som skal hjælpe herre og

man nu eksempelvis bliver enke og skal have noget pension og have noget hjælp til sine børn

er man rigtig svag og så kan man ikke klare det selv

er et skema jeg skal udfylde her er der et andet skema jeg skal udfylde for at få boligsikring eller boligstøtte

også borgere som har været udsat for tragiske begivenheder i deres liv men jeg prøver bare

at der stadig væk vil være en medarbejder i kommunen som kan hjælpe den pågældende borger med at udfylde de skemaer der måtte skulle udfyldes i de situationer hvor det er helt almindelig objektiv

i den her situation hvad skal jeg gøre og så har de brug for nogle dygtige sagsbehandlere med meget erfaring der kender reglerne på flere forskellige områder og kan give dem den personlige rådgivning de har behov for i den situation det betyder det skal være nogle medarbejdere der bliver ved med at følge med i hvordan udviklingen er på det her område hvad

foretaget og kan hjælpe dem med at forklare hvordan de beregninger er lavet og der opstår et problem hvis man flytter hele den del af det over til et centralt sted så de medarbejdere der står i kommunerne ikke længere har den viden og ikke længere er med i at lave de beregninger

med alt hvad det indebærer af forpligtelser og omkringliggende

så kommunens rolle når den rådgiver det er det jeg synes er det spændende og

præcise i det her og at der er præcis klarhed

på at vi ikke ser så fuldstændig negativt på det her som kl som er kommunernes talerør selv har ønsket og kan se nogle gevinster i i form af at man kan komme af med nogle administrative opgaver og i stedet for koncentrere sig om den borgernære service jeg synes vi skal

men jeg er da altid med på at kigge på de spørgsmål og

hvis man kommer til at opleve at man ikke forstår det eller der sker nogle ændringer i ens liv det kan være kriser eller andet man kommer ud for det kan være at man bliver skilt eller at man bliver enke eller enkemand så har man altså behov for at kunne få noget hjælp og vejledning derfor er det rigtig vigtigt at der er nogle tæt på en

glemmer man altså at det er fint så længe

men når man står og har brug for hjælp og ikke præcis ved er for en hjælp man har krav

står i en krise og slet ikke kan finde ud af noget som helst så nytter det altså ikke noget at man er henvist til digital selvbetjening

et sted i nærheden af sit hjem og kan få en god personlig betjening fra en sagsbehandler som faktisk har forstand på det man skal have hjælp til og som kan forklare hvordan det hænger sammen det er det som jeg er meget nervøs for vil forsvinde med det der bliver lagt op til her og som rigtig mange af de organisationer der er

med høringssvar også har været meget nervøse for jeg forstår i øvrigt ikke hvorfor høringsfristen har været så ualmindelig kort

så stort og vigtigt forslag som det her

så er der det andet som er væsentligt og som andre også har været inde på nemlig hele spørgsmålet om det her med at man opretter en selvejende institution hvordan er myndighedsforholdet hvordan kan man pludselig henlægge offentlig myndighed til en selvejende institution det plejer kun at være myndigheder der netop kan være myndighed og ikke en selvejende institution det bliver vi nødt til at få afklaret hvem er ansvarlig hvis der sker nogen fejl hvor ligger det henne det er vi også nødt til at få afklaret

er mange ting som er afgørende plus selvfølgelig også spørgsmålet om de ansattes rettigheder og hvad der sker med dem

vi skulle have en høring om det her

jeg håber at man er indstillet på nu at udvise så meget almindelig demokratisk holdning at man

få når der er behov for det så vi kan få belyst en række af de spørgsmål vi har jeg mener det er helt naturligt at det

at vi en dag kommer dertil at man ikke kun ser på hvordan

hvis man gerne vil forenkle men at man faktisk også ser på at man

lave mere enkle regler det kunne måske være at man gjorde boligstøttereglerne boligstøttereglerne så enkle at de var til at finde ud af

pension og førtidspension uafhængig af ægtefællen så man ikke har alle de her mange beregninger hver gang ens ægtefælle har haft et par ekstra timers overarbejde

laves om igen det kunne jo gøre det meget meget nemmere det ville kunne spare mange ressourcer og være langt bedre for borgerne og

det er den vej man burde gå når man ser på forenklinger og besparelser

de sagsbehandlingsopgaver der i dag ligger rundt i kommunerne med samlingen af opgaverne vil der kunne opnås betydelige besparelser som tilføres kommunerne lovforslaget er en udløber af genopretningsaftalen samt regeringens aftale med kommunernes landsforening om kommunernes økonomi for to tusind og elleve

og kommunernes landsforening dette sikrer at der i forslaget er taget alle de hensyn der

til såvel atp staten som kommunerne

en forbedring af kommunernes økonomi uden at det medfører forringelser eller besvær for borgerne man kan dermed med rimelighed sige at forslaget medfører mindre administration og mere velfærd

selvfølgelig bidt mærke i at der er en række kritiske røster men jeg håber meget på at vi kan få afklaret de spørgsmål der måtte være i forbindelse med udvalgsbehandlingen og så håber jeg naturligvis

det nye danmark en enkel offentlig sektor tæt

regeringen ønsker klare og entydige ansvarsforhold i al opgaveløsning borgerne skal kun henvende sig ét sted når de har brug for offentlige serviceydelser er der ikke noget helt principielt man gør op med

og siger til den ældre hvis du skal have folkepension

er det hos udbetaling danmark men skal du have fodbehandling brilletilskud eller noget andet er det hos kommunen har man i virkeligheden ikke brudt med det ret vigtige princip som man gjorde virkelig meget ud af at lancere

der kan man så få de råd og

sætte mig ind i det verdensbillede som

herre rasmus prehn her forsøger at skabe jeg synes det her vil være en stor lettelse for alle og som jeg også før nævnte i min tale er det sådan at det her altså kommer til at betyde mindre administration og mere velfærd

blevet hastet igennem der har været en meget kort høringsfrist hvilket også flere af høringsparterne gør opmærksom på alligevel er der

og rigtig mange kritiske høringssvar er ministeren virkelig så skråsikker at ministeren

borgeren falder ned mellem to stole fordi der nu er to enheder vil ministeren stå her til referat

det lige pludselig kom ind i debatten her

jeg er nemlig slet ikke i tvivl om at det her lovforslag er rigtig godt fordi det simpelt hen vil frigøre nogle midler

aftale om at gå i gang med udbetaling danmark jo netop er forankret

i økonomiaftalen som regeringen og kommunernes landsforening har indgået

kommunernes økonomi for to tusind og elleve

helhed sige at der har været et godt samarbejde man har været godt rundt i hjørnerne

skal det selvfølgelig også være for det er jo en alvorlig sag når man ændrer tingene som vi gør her

tingene selvfølgelig kan tage nogen tid selv om tingene kan være besværlige og der er mange der skal med i

fru meta fuglsang efterlyser vil i virkeligheden også komme i de næste

siden vi overtog regeringsmagten i to tusind og et og vi kan i dag med glæde konstatere at

frem for på passiv offentlig forsørgelse og dermed uden for fællesskabet på en arbejdsplads med lovforslaget her gør vi det mere attraktivt for

at være i job frem for på passiv forsørgelse med med forslaget som vi behandler her i dag vil enlige forsørgere der har været ledige i

frem for at være på offentlig forsørgelse vi bidrager til en målrettet indsats

bidrager vi også generelt til at øge arbejdsudbuddet så summa summarum et rigtig godt lille lovforslag

er langvarigt arbejdsløse den ekstra økonomiske gevinst de kan få op mod seks hundrede kroner per måned er meget beskeden og der er som nævnt i debatten tale om et to årig

sf mener at dette forsøg burde udvides til også at gælde andre grupper som rådet for socialt udsatte peger på i sit høringssvar er der blandt andet mange misbrugere på kontanthjælp som realistisk set kun har arbejde nogle få timer for eksempel fem timer om ugen det vil ofte ske på daglejerbasis afhængigt af hvordan de har det den pågældende dag nogle af dem er forsørgere men andre er ikke deres nettogevinst ved at arbejde er ofte under ti kroner per time efter at skat er modregnet i kontanthjælp og boligstøtte jobpræmie vil kun give dem to og tyve kroner ekstra om ugen ved fem timers arbejde det er så lidt at det næppe kan motivere dem det er sørgeligt fordi nogle arbejdstimer helt sikkert kan medvirke til at de får et bedre liv både på kort og på lang sigt sf er også kritiske over for at den foreslåede betaling sker kvartalsvis bagud som rådet for socialt udsatte påpeger er denne form for belønning meget teoretisk for mange på kontanthjælp de der har problemer med alkohol eller stofmisbrug har stort behov for en hurtig forbindelse mellem indsats og belønning

det fremgår jo også af at de er tiltalt af daglejerformen endelig er vi på linje med lo kritiske over for at den konkrete model administrativt er meget tung kommunerne og jobcentrene har brug for langt langt mindre bureaukrati end i dag denne præmieordning trækker i den forkerte retning det må kunne gøres mere enkelt

menneske der risikerer at bevæge sig længere og længere væk fra arbejdsmarkedet efterhånden som dagene ugerne månederne og årene går langtidsledighed er også ulykkeligt for skatteyderne der skal betale dagpenge kontanthjælp og andre ydelser gennem langvarige perioder

til gavn for den enkelte langtidsledige og til gavn for det danske samfund derfor har regeringen også tidligere på året lavet en fremragende og god fremsynet aftale

omtrent nul milliard kroner af til at bekæmpe langtidsledighed gennem en perlerække af initiativer og det her lovforslag

to og halvtreds fortsætter den

indtil videre i hele to tusind og elleve og to tusind og tolv bliver udbetalt en jobpræmie på op til seks hundrede

til enlige forsørgere der går fra offentlig forsørgelse til at blive selvforsørgende for at få ret til jobpræmien skal de enlige forsørgere desuden per første august i år have modtaget offentlige forsørgelsesydelser i mindst syv og fyrre uger ligesom de skal have modtaget ekstra børnebidrag det kan man kun hvis man reelt er enlig forsørger og i forvejen får ordinært børnebidrag formålet med jobpræmien er at gøre det mere attraktivt for enlige forsørgere at komme i arbejde

desværre sådan at det knap nok kan betale sig at arbejde hvis man er enlig forsørger på dagpenge eller kontanthjælp som samtidig modtager modtager børnebidrag og eventuelt også andre ydelser

som konservativ mener jeg at det skal kunne betale sig at arbejde

og beholde resten beholde resten af sin indkomst selv

og så skaber vi et forsørgersamfund hvor et hårdtarbejdende mindretal forsørger et passivt flertal forhåbentlig vil den her jobpræmie bidrage til at få flere enlige forsørgere i arbejde ved at gøre det mere attraktivt for dem at arbejde

det være naturligt at forlænge den samlet set

kan vi konservative altså fuldt ud støtte det her lovforslag fra beskæftigelsesministeren det er et glimrende forslag der forhåbentlig vil betyde at flere enlige forsørgere kommer i arbejde og på den måde bidrager til fremtidens vækst velstand og velfærd først og fremmest til gavn og glæde for dem selv

hvis de kommer i arbejde regeringen forventer at tre tusind to hundrede personer kommer i beskæftigelse i forsøgsperioden

for forsøget taler at det er spændende at se om en økonomisk tilskyndelse har en effekt på denne gruppe i radikale venstre kan vi have vores tvivl over for om den

målgruppe reagerer som

på en økonomisk tilskyndelse men omvendt er det en gruppe hvor samspilsproblemer ofte gør forskellen på beskæftigelse og understøttelse marginal blandt andet fordi eksempelvis

desto mere kan et forsøg være relevant virker det ikke koster det heller ikke så meget imod taler at det trods alt er et administrativt dyrt forsøg med ti procent

diverse it systemer skal justeres for at sikre automatik i udbetalingen udgifter som jo er tabt hvis forsøget viser sig ikke at blive permanentgjort radikale venstre vil dog efter en samlet betragtning forholde sig positivt til

når forsøgsgruppen modtager brev om jobpræmier

kan der måske være en risiko for at nogle som måske burde vælge en uddannelse i stedet for tager et job fordi de kan få præmien for at imødegå

dette vil vi opfordre ministeren til at lade brevet indeholde en beskrivelse af de særlige økonomiske muligheder enlige forsørgere gives

i su systemet således at målgruppen kan se at såvel uddannelse som job giver særlige økonomiske muligheder hvis ikke ministeren kan give tilsagn herom i dag vil vi rejse det under udvalgsbehandlingen

kan få et arbejde vil man også tage det folk vil rigtig rigtig gerne i arbejde det er det er problemet problemet er at finde jobbene når vi hører om at der for eksempel er næsten syv hundrede ansøgere til en pedelmedhjælperstilling eller ni hundrede ansøgere til en pædagogmedhjælperstilling så er det altså udtryk for at folk rigtig gerne vil have et arbejde problemet er at finde jobbene

så synes vi det er fint nok at de får lidt flere penge der er ingen tvivl om at

behov for at få nogle ekstra penge men det der for alvor ville kunne hjælpe rigtig mange af dem var hvis man igen begyndte at give revalidering

revalidering er et af de instrumenter der hjælper allerallerbedst og især er gruppen af enlige forsørgere nogle af dem der virkelig har gavn af revalidering det har vi mange års god erfaring med desværre har regeringen skåret så meget ned for revalidering

det nærmest er umuligt at få i dag det virker som om man ikke rigtig ønsker at folk skal få en uddannelse men hellere vil

at de går arbejdsløse i håb om at de måske en dag tager et job på nogle dårligere vilkår vi synes hellere at man skulle sørge for at folk får en ordentlig uddannelse og

specielt optaget af man vil hellere bare hælde skattelettelser ud vi synes man skulle se at få gang i at få skabt nogle job de mange steder hvor der faktisk er behov for det vi har brug for mange flere klimarenoveringer vi har brug for flere hænder til at tage sig af vores børn vores syge og vores ældre vi har brug for at få sat gang i udvikling af vedvarende energi og så videre der er masser af steder hvor man kunne skabe

få sat gang i nogle job og dermed også kunne sikre at enlige forsørgere kom i arbejde

som kommer nogle få mennesker til gavn selv om det så også er

vi snart får et nyt flertal der vil tage anderledes

vil der kun være en lille økonomisk fordel ved at tage et arbejde blandt andet fordi de mister boligstøtte eller helt eller delvis deres friplads i daginstitutionen når de får et job regeringen prøver at finde nye metoder til at øge arbejdsstyrken og modvirke langtidsledighed

til enlige forsørgere som regeringen nu foreslår målgruppen for forsøget er enlige forsørgere der har været ledige i et år og som var enlige den anden august to tusind og ti disse personer vil i en forsøgsperiode som løber fra to tusind og elleve og til og med to tusind og tolv kunne få en jobpræmie på op til seks hundrede kroner om måneden hvis de kommer i job eller starter selvstændig virksomhed jobpræmieordningen vil blive evalueret efter forsøgets udløb herefter vil der så

med forsøget kan bruges fremover til sidst

og lad mig bare afsløre med det samme at regeringen naturligvis

ramme de arbejdsgivere der forstår at

hovedformålet med g dags ordningen er

øge virksomhedernes incitament til at planlægge arbejdet så behovet for afskedigelser og hjemsendelser reduceres

og den dygtige arbejdsgiver der gør en indsats for at planlægge arbejdet på sin virksomhed skal jo ikke bøde for at andre ikke gør det regeringen går altså ikke ind for kollektiv afstraffelse

for at sige at g dags ordningen forhindrer korterevarende ansættelser der i stedet erstattes af tvungent overarbejde tværtimod viser undersøgelser at g dags ordningen har medvirket til at arbejdsgiverne har ændret adfærd blandt andet

dermed ikke være sagt at regeringen

der er nogle udfordringer i den nuværende ordning arbejdsgiverorganisationerne har fremført at ordningen er administrativt besværlig og a kasserne har anført at mange af deres medlemmer ikke får

dage som de har krav på

jeg mener ikke at disse udfordringer skal imødegås med en urimelig løsning som den enhedslisten foreslår som led i min afbureaukratiseringskampagne overvejer jeg om det er muligt at nå frem til nogle bedre mere brugbare og gennemtænkte løsninger hvor for eksempel muligheden for anvendelse af e indkomst tænkes ind enhedslistens forslag er i sin struktur uretfærdigt og det understøtter ikke den planlæggende og strukturerende adfærd

efterspørger hos virksomhederne enhedslistens forslag vil fjerne hovedformålet med ordningen og det er ikke nogen brugbar løsning hertil kommer at det ganske enkelt vil koste masser af penge

at afskaffe ordningen forslaget er således ikke kun urimeligt men også dyrt enhedslisten forudsætter at en afskaffelse af ordningen kun i gåseøjne vil betyde en merudgift på dagpenge på knap tre hundrede million

også være meget opmærksom på det adfærdsregulerende element som ordningen jo netop har da g dags ordningen blev indført med bare én g dag bliver det skønnet at ordningen ville medføre

på det der i dag svarer til næsten ni hundrede million kroner ordningen er nu udvidet til tre g dage og den samlede

det er således i høj grad tydeligt at arbejdsgiverne rent faktisk har ændret adfærd som vi også håbede jeg må derfor gentage her til sidst at regeringen ikke støtter enhedslistens

at der rent faktisk er sket noget på det her område

så virksomhederne har altså formået helt konkret som fru line barfod efterspørger

at få sig indrettet på en måde der gør

tre hundrede million kroner til finansiering af dagpengesystemet svarende til det beløb ordningen pt nedbringer de offentlige dagpengeudgifter med i venstre er vi ikke enige i at g dags ordningen ikke fungerer sådan som det fremgår af enhedslistens forslag for gennemføres forslaget her så fjernes hovedformålet med g dags ordningen jo for ud over at medvirke til at finansiere dagpengesystemet har g dags ordningen sådan som ministeren var inde på jo

arbejdet g dags ordningen udgør jo et væsentligt incitament for arbejdsgiverne til netop at planlægge og strukturere arbejdet så antallet af afskedigelser og hjemsendelser og lignende reduceres mest muligt flere undersøgelser viser at ordningen har en positiv og adfærdsregulerende effekt herunder at antallet af midlertidige hjemsendelser er reduceret markant ordningen blev indført tilbage i

ni og firs med en g dag skønnede man dengang at besparelsen på dagpengeudgifterne ville udgøre cirka ni hundrede million kroner i to tusind og ti priser vel at mærke nu har vi så i dag tre g dage og en årlig besparelse på lige under tre hundrede million

at ordningen har en effekt det viser tydeligt at arbejdsgiverne jo har nedbragt antallet af afskedigelser på grund af vejrlig og andet venstre kan således ikke støtte enhedslistens

syn på arbejdsgivernes måde at tilrettelægge deres arbejde på

overbevist om at en arbejdsgiver til enhver tid vil vælge den mest kvalificerede til at udføre opgaven jeg nægter simpelt hen at tro på at en arbejdsgiver tænker i eventuelle afskedigelser på grund af vejrlig eller andet fordi det bliver regnvejr

tænker i om medarbejderen er medlem af en a kasse eller ej jeg nægter simpelt hen at tro på at det indgår i overvejelserne for en arbejdsgiver det synes jeg er en meget meget nedladende vurdering af arbejdsgiverens måde at

tage ud og se nærmere på hvis venstres ordfører ikke har hørt om det før

at det er noget med at man måske skal afskedige det er når man ved at man har en korttidsopgave

altså en del firmaer der jævnligt har som kun har en opgave for en kort periode og

skal ansætte en ekstra mand til

hvis man her skal se på hvad

sig for firmaet er det så at man ansætter en der er forsikret og som man derfor skal betale g dage for

simpelt hen ikke på at det overhovedet indgår i arbejdsgivernes vurderinger når man står over for at skulle ansætte en medarbejder jeg er ret overbevist om at det er kvalifikationerne der afgør hvem der i den situation som fru line barfod her beskriver

det er vigtigt at vi løbende kigger på de ordninger man har lavet

se om de så også fungerer efter hensigten formålet med at indføre de her g dage i sin tid var jo netop at øge arbejdsgivernes lyst og vilje til at langtidsplanlægge og beskytte

lønmodtagerne mod at blive sendt hjem fra arbejdet

utide uden løn vi mener stadig at lønmodtageren skal have denne rettighed

selv lægge sag an mod arbejdsgiveren hvis lønmodtageren ikke får udbetalt sin dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren der har været eksempler på at lønmodtagerne ikke har fået udbetalt

dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiverne hvorefter de jo selv skal føre den her sag og vi ved alle hvor bureaukratisk og besværligt sådan et forløb kan være vi er derfor positivt indstillet over for at afskaffe g dage og lade folk få dagpenge fra dag et vi tror på at det vil styrke lønmodtageren det skal kort nævnes at der er dele af beslutningsforslaget som ikke fremstår helt entydigt men nu har jeg så lyttet til

vi selvfølgelig ikke enige i det skal være de arbejdsgivere der afskediger medarbejdere som skal finansiere ordningen

ikke bliver påtvunget flere skatter eller afgifter end det er tilfældet i dag

kunne være de arbejdsgivere som fyrer eller hjemsender medarbejdere der fortsat skal betale men at vi flytter teknikken over til dagpengesystemet sagt med andre ord

er lagt op til den kollektive finansiering som jeg kan lytte mig til

på et senere tidspunkt jeg vil godt afslutningsvis slå fast at lønmodtagerne ikke må blive ringere stillet end de er på nuværende tidspunkt hvilket jeg dog heller ikke mener

da jeg ikke regner med at sf når at komme til stede

mere til dagpengesystemet der synes jeg så det er værd at huske på at g dags betalingen blev indført allerede i nitten ni og firs og betyder at arbejdsgiveren betaler for

anden og den tredje ledighedsdag i tilfælde af afskedigelse eller hjemsendelse hovedformålet med den her g dags betaling var og det er det stadig at påvirke arbejdsgivernes adfærd så de ikke i lige så høj grad som tidligere fyrer deres medarbejdere eller sender dem hjem på dagpenge i en vis periode for så at genansætte genansætte dem

at flere medarbejdere end før

firs kan beholde deres job enhedslisten foreslår i stedet at alle fyrede eller hjemsendte medarbejdere skal kunne få dagpenge fra første dag uden arbejde når man har enhedslistens ideologi in mente

det måske heller ikke så mærkeligt jo flere borgere der kan blive tildelt en form for offentlig overførselsindkomst desto bedre som konservativ er det ikke en tankegang som jeg bryder mig om derimod kan jeg rigtig godt lide tanken om at g dags betaling er en sag mellem to private parter nemlig arbejdsgiveren og arbejdstageren og som udgangspunkt

en sag som staten behøver at blande sig i

tilfælde hvor arbejdsgiveren ikke lever op til sin pligt

arbejdstageren mulighed for i stedet at få pengene udbetalt af sin a kasse som så kan opkræve dem fra arbejdsgiveren den mulighed blev etableret i to tusind og det er en stor fordel heldigvis fungerer ordningen med g dags betaling rigtig godt i langt de fleste tilfælde og det synes jeg vi som lovgivere skal huske på enhedslisten vil med det her beslutningsforslag ændre hele systemet blot fordi der er enkelte brodne kar der ikke gør hvad de skal

arbejdsgivere der driver deres virksomhed til ug

med kryds og slange blot fordi der er nogle få der ikke gør

påstår enhedslisten også i sit forslag at det aldrig er dokumenteret at ordningen med g dags betaling virker efter hensigten og det er simpelt hen ikke rigtigt som beskæftigelsesministeren allerede har været inde på er antallet af midlertidige hjemsendelser faldet markant takket være g dags

også når det i en periode går mindre godt for virksomheden

jeg dog gerne medgive at der er god grund til en vis kritik af ordningen kritikken går især på at den skaber for meget administrativt

beskæftigelsesministeren også vil se nærmere på i det kommende forenklingsarbejde på hele beskæftigelsesområdet vi ser frem til det

vi konservative altså ikke støtte beslutningsforslaget fra enhedslisten fordi forslaget lægger op til en kollektiv straf ved at pålægge landets virksomheder en ekstra skat

tre ledighedsdage baggrunden for ordningens indførelse var var at imødegå at arbejdsgiverne udnytter dagpengesystemet ved at afskedige i meget korte perioder ordningen er siden vokset i omfang fordi den er blevet brugt som finansieringskilde til finansloven erhvervslivet er svært skeptisk over for g dagene og den løbende udvidelse

udvidelse skete sidste år hvor v k og o uden skygge af arbejdsmarkedspolitisk sigte udvidede ordningen fordi man manglede penge til finansloven

g dagene til de afskedigede medarbejdere sr regeringen søgte søgte at løse nogle af disse problemer ved at give a kasserne ret til at lægge penge ud og hente

hos virksomhederne hvis de ikke udbetalte dem af sig selv forslagsstillerne hævder at det ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang

ordningen efter i sømmene hvis ordningen ikke reelt fungerer efter hensigten bør der selvfølgelig gøres noget ved den men vi er grundlæggende ikke imod ideen om at arbejdsgiverne har et lille negativt økonomisk incitament

kortsigtet tilpasning af arbejdsstyrken samtidig finder vi det ikke hensigtsmæssigt

finansiere en eventuel afskaffelse af g dagene med en generel afgift for danske virksomheder da det vil flytte dele af byrden fra

som afskediger til dem som ikke gør

indgår derfor gerne i en konstruktiv drøftelse af problemerne med g dags ordningen og kunne være tilbøjelige til at støtte en evaluering

sikret lønmodtagere mod social dumping at få sikret lønmodtagere mod at de ikke får de penge de har krav på og også at hjælpe erhvervslivet af med noget stort

så må vi se nærmere på hvordan man kunne lave finansieringen af det her hvordan man kunne fordele det jeg kunne forstå på dansk folkeparti at man også der var åben over for at man måske skulle se på at afskaffe ordningen men at man mente det skulle foregå gennem forhandlinger det var så bare ikke klart hvem det var der skulle forhandles med men det må vi jo kunne få opklaret under udvalgsarbejdet hvad det er man forestiller sig af forhandlinger så det tyder jo godt i forhold til faktisk at få fjernet

nogle der er i a kasse få ansat folk også når man har en korttidsopgave særlig i den situation vi har lige nu hvor så mange er arbejdsløse hvor det er så svært

er det altså afgørende at vi sikrer et arbejdsmarked hvor

ansætter man altså en til at løse den opgave i stedet for at sige nej til opgaven eller at pålægge de ansatte man allerede har overarbejde det er en stor fordel for folk at komme i arbejde også selv om det kun er i kort tid derfor må jeg også sige til den konservative ordfører fru helle sjelle der påstod at enhedslisten ønsker flere på offentlige ydelser

lige omvendt det er konservative der er med til at fastholde folk på offentlige ydelser i stedet for at sikre at

faktisk har en mulighed for at komme i arbejde det er det vi ønsker blandt andet med det her forslag det er det vi ønsker med de mange forslag vi har til hvordan man skaber arbejdspladser

argumentationen om at enkelte brodne kar skal medføre at man ændrer lovgivningen det er jo ikke det vi normalt hører fra konservative

en der har lavet socialt bedrageri skal det jo gå ud over alle dem der modtager sociale ydelser og så skal alle behandles som om de kunne finde på at snyde og der skal indføres ekstra kontrol hvis man støder på en arbejdsløs der har lavet sort arbejde eller som

lever op til kravene så skal alle arbejdsløse behandles som om de ikke kunne finde på at tage et arbejde

sendes ud med diverse ydmygelser og mistænkeliggørelse derfor forstår jeg ikke helt argumentationen om at man fra konservativ side ikke mener at enkelte brodne kar skal medføre ændret lovgivning jeg er fuldstændig enig i at det er sådan det bør være jeg mener man bestemt skal se på om det kun er enkelte brodne kar

lovgivningen ellers fungerer efter hensigten for så skal man selvfølgelig ikke ændre den men på det her punkt

g dage mener jeg faktisk det er lovgivningen der er noget galt med når vi har en lovgivning der opmuntrer til at man ikke ansætter dem der er organiseret i a kasse men i stedet vælger at ansætte nogle der ikke har ret til dagpenge hvad enten det

det er tyskere eller østeuropæere eller andre

er det et stort problem at det er det lovgivningen lægger op til og det skal vi have ændret på så sagde både ministeren og og venstres ordfører

er tale om kollektiv afstraffelse hvis man pålægger nogen en skat det synes jeg er en ny kreativitet at opfatte skat som kollektiv afstraffelse men det skal vi da huske næste gang regeringen kommer med de skatter

også ligger i genopretningsplanen og andet at man mener at skat er udtryk for en kollektiv afstraffelse jeg troede

set at vi havde opbygget et samfund hvor vi brugte skat til at finansiere at vi har uddannelse at vi har veje at vi har

skoler og ældrepleje og sygehuse og alt det der skal til for at samfundet hænger sammen og at virksomhederne kan fungere jeg troede det var det der var meningen med skatter og ikke at man skulle se skatterne som udtryk for kollektiv afstraffelse

tak for debatten i dag jeg ser frem til udvalgsarbejdet og håber på